mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelser aaja chemnitz larsen beslutningsforslag nummer

torsten gejl og carolina magdalene maier beslutningsforslag nummer

forhandlingen er åbnet fru karin gaardsted socialdemokratiet

så vi undgår tilfælde hvor nåleakupunktur udført på netop brystkassen kommer til at forårsage sammenklappede lunger

den anden del handler om et forbud mod konstruktion af jomfruhinder

har desværre vist sig nogle enkelte tilfælde af sammenklappede lunger i forbindelse med udførelse af nåleakupunktur på brystkassen vi har endda været vidne til et dødsfald for at undgå at det kommer til at ske i fremtiden

ændres loven nu så det kræves at personer der udfører denne form for akupunktur skal gennemgå et tre dageskursus i autorisationsloven er nåleakupunktur undtaget fra lægernes forbeholdte virksomhedsområder og det betyder at nåleakupunkturbehandling

såvel personer med som personer uden autorisation vi skal selvfølgelig undgå ulykker og derfor er der sund fornuft i at kræve at akupunktører skal have tilstrækkelig viden om farerne ved

og om hvordan man skal reagere hvis noget uforudset sker på baggrund af en række høringssvar foreslås det

akupunktørerne deles op i tre grupper den første gruppe

erkende og håndtere komplikationer i forbindelse med behandling og gruppen omfatter endvidere kiropraktorer da disse igennem deres grunduddannelse ligesom læger har opnået den nødvendige viden der skal til for at kunne håndtere og erkende

skader på lunger efter nåleakupunktur endelig vil akupunkturbehandling som sker som led i sygehusbehandling på et offentligt sygehus heller ikke være omfattet af kravet om et kursus den anden gruppe

sundhedspersoner med en uddannelse som fysioterapeut sygeplejersker og jordemødre denne gruppe besidder i forvejen en en hel del kompetencer og kan derfor nøjes med et enkeltdagskursus den sidste gruppe gruppe tre omfatter omfatter øvrige personer som ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen den gruppe skal have et kursus af tre dages varighed i i nogle høringssvar lægges der op til at kun læger og kiropraktorer skal have lov til at give brystakupunktur men det er ikke

må vi jo medgive at det for nogle kvinder er en alvorlig sag

og at vi må forudse at de så vil få denne lille operation foretaget andre steder altså uden for landet jeg er fuldt ud klar over at de fleste høringssvar eller i hvert fald en del af dem er negative

lovforslaget det er en meget meget svær problemstilling

kan som sagt være gode grunde til at nogle kvinder får foretaget dette indgreb alligevel

vi holde fast i at de urealistiske forventninger som kvinderne bliver mødt med i visse familier ikke er baseret på fakta

der er brug for at der bliver gjort en indsats for at

jorden socialdemokratiet stemmer for lovforslaget i sin helhed og jeg skal hilse fra de radikale og sige at de også tilslutter sig lovforslaget tak

længe debatteret nåleakupunktur

forslaget her går i al korthed ud på at der stilles krav om at behandleren gennemfører et kursus i at forebygge erkende og håndtere komplikationer ved behandling for at kunne udføre nåleakupunktur på brystkassen altså kort sagt skal

hvis uheldet er ude vi havde i dansk

gerne set at man sikrede en decideret autorisationsordning for akupunktører

stadig købe nåle på nettet og tage et weekendkursus og med ministerens kursus i forebyggelse og håndtering af sammenklappede lunger

kan man kalde sig akupunktør og behandle borgerne det mener vi ikke er optimalt men forslaget er dog langt bedre end ingenting så vi stemmer

undre sig over hvor forskelligartede delforslag et enkelt lovforslag kan indeholde for ti sekunder siden talte jeg således om

i parentes bemærket må jeg fremhæve at jeg normalt er ordfører for udviklingsbistand og for social dumping jomfruhinder og kønskranse ligger derfor lidt i periferien af hvad jeg normalt gør mig klog på her fra talerstolen så jeg håber at ordførerne og formanden vil tilgive mig hvis jeg ikke er helt opdateret med de eksakte definitioner jeg har for nylig erfaret via det skriftlige materiale i sagen at tidligere tiders opfattelse af jomfruhinden som én intakt hinde i kvinden beror på en misforståelse i dag er den anatomiske sandhed således at der i stedet er tale om flere lag mindre slimhinder

forklarer hvorfor det tilsyneladende er mere tilfældigt om der forekommer en blødning ved kvinders første samleje hvilket i nogle kulturer uheldigvis anses som særlig ærbart i andre situationer kan der muligvis være bristede slimhinder af andre årsager hvorfor blødningen måske af disse årsager udebliver ved kvindens første samleje alt sammen er forhold der kan gøre det svært at opretholde forestillingen om den eftertragtede ærbarhed som tilsyneladende er så eftertragtet i visse kulturer og det er så i forlængelse af denne stræben efter det jomfruelige

rekonstruktion af jomfruhinden som det populært kaldes

netop ikke tale om rekonstruktion eftersom denne ene intakte hinde ikke har eksisteret rekonstruktionen er derfor reelt et indgreb af en helt anden karakter og selv om risikoen ved indgrebet muligvis er minimal er indgrebet overflødigt set med medicinske briller man kan nærmere at indgrebet er af kulturkosmetisk karakter

forstås at man foretager et indgreb for at tilfredsstille en kulturkreds opfattelse af ærbarhed en opfattelse som altså er baseret på en anatomisk skrøne og hvor det kan være vanskeligt nok i forvejen at aflive dybtliggende skrøner

rekonstruktion med moderne medicin i øjeblikket insisterer på at fastholde

det er naturligvis en forkert retning og derfor skal disse rekonstruktioner stoppes og ja vi er på det rene med at det for nogle kvinder vil være problematisk men man kan ikke opretholde en forestilling om at jorden er flad

det vil faktisk være arrogant og nedladende over for de pågældende at skjule videnskabelige realiteter dansk folkeparti

elementer hvor den første del handler om et krav til personer som udfører akupunktur

et forbud mod konstruktion af kunstige jomfruhinder baggrunden for den første del af lovforslaget er trist ja faktisk

er således at man kan spørge hvad en en og halvfjerds årig mand fra holbæk en tretten årig elitesvømmer fra viborg og en seksten årig dreng fra hillerød har tilfælles ja de har det tilfælles at de alle har været hos en akupunktør og har fået lavet nåleakupunktur i brystkassen og alle har de oplevet at lungerne er klappet sammen det kostede den en og halvfjerds årige mand livet

for patientsikkerhed har været involveret og i venstre tager vi også den her type hændelser

lige nu er det sådan at enhver kan udføre akupunktur uden certificering uddannelse eller nogen form for officiel anerkendelse og det giver store udsving i kvaliteten og patientsikkerheden sættes under pres i venstre er vi på patienternes side så med et målrettet tre dages kursusforløb for akupunktører som ønsker at udføre nåleakupunktur i brystkassen kan vi øge tryghedsniveauet for danske patienter styrke vidensniveauet så vi kan forebygge skader på lungerne hæve vidensniveauet om symptomer på sammenklappede lunger og sidst men ikke mindst sikre at akupunktører lader sig registrere efter endt kursusforløb og skilter med deres kompetencer

man som patient ved at ens akupunktør har taget det relevante kursus lovforslagets anden del har faktisk også sit udspring på en trist baggrund det handler om et forbud mod konstruktion af kunstige jomfruhinder ja helt ærligt man bliver nogle gange lidt i tvivl om hvor i verden man bor kvinder i danmark har haft valgret i over hundrede år den seksuelle frigørelse i

halvfjerdserne er blevet en vigtig del af historieskrivningen fri abort og seksualundervisningen er naturlige ting og det er ikke noget vi sætter spørgsmålstegn ved og alligevel står vi her i dag og lovgiver om et forbud mod kunstige jomfruhinder

man må vel nærmest sige at vi har fejlet med årtiers integration siden der i dagens danmark nu er behov for at lovgive mod hvad man næsten må kalde en middelalderlig tankegang for myten om at mødommen er en hinde der skal sprænges og stadig væk skulle være noget man mister ved sit første samleje er altså bare en myte der desværre trives i bedste velgående hvor trist det end lyder i et frit

findes der altså mange unge kvinder som må lyve over for deres familier og i desperate forsøg på at leve op til en skrøne ser sig selv nødsaget til

og få opereret en kunstig jomfruhinde inden et bryllup blot for at den første nat skal levere en blodplet på lagenet det er bare ikke i orden det er ikke i orden at nogle kvinder i den grad er underlagt dogmer diskurser tankegange og social kontrol som fører dem til et operationsbord i danmark er vi kvinder frie vi har alle sammen lige muligheder vi bestemmer selv hvem vi vil giftes med hvem vi elsker hvem vi dyrker sex med og hvornår og sex skulle meget gerne være noget der er både positivt og dejligt noget man ser frem til uanset om man er gift eller single man bliver ikke beskidt eller mindre værd af at have sex man bliver måske højst lidt svedig så frygten for det første ægteskabelige samleje må altså ikke give anledning til sår på krop og sjæl og det må heller ikke give anledning til

et virvar af spin og løgne så mit budskab til de unge kvinder som går rundt med tanker om at få foretaget

ræk hånden ud efter hjælp hvis i har behov for det for vi vil gerne bakke jer op hele vejen stå ved hvem i er

frie kvinder i et frit samfund mit svar til dem som kræver røde pletter på lagenet

set også meget simpelt stop jeres kvindesyn hører altså ikke til her i et moderne og frit samfund som det danske vi ejer selv vores krop og vi bestemmer derfor selv fuldt og helt over

har nok at se til i en travl hverdag hvor sociale medier er med til at skabe urealistiske kropsidealer og det sidste de har brug for er altså endnu en myte de kan bebrejde sig selv

ikke kan leve op til så derfor støtter venstre lovforslaget

regulering af nåleakupunktur på brystkassen og den anden del et forbud

af hymen jeg vil allerede gerne her fra starten annoncere at jeg

om at få lovforslaget delt i to både fordi vi har forskellige holdninger til de to dele men også fordi det umiddelbart er svært at se en logisk sammenhæng mellem de to forslag

regulering af nåleakupunktur på brystkassen

set umiddelbart positivt på

særdeles fornuftigt at området nu bliver reguleret akupunktur er fritaget fra autorisationsloven og det har vist sig at give en række problemer i forhold til akupunktur på brystkassen det kan i særlig uheldige tilfælde hvis akupunkturen ikke udføres korrekt føre til en punktering af lungen derfor er det helt afgørende for patientsikkerheden at få reguleret området så sundhedspersoner der udfører akupunktur har kendskab til forebyggelse erkendelse og håndtering af komplikationer ved nåleakupunktur på brystkassen lovforslaget er i høringsfasen ændret så læger og kiropraktorer er undtaget kurset

professionsbachelorer som sygeplejersker fysioterapeuter og jordemødre

alle andre som skal have et tre dageskursus det synes vi så til gengæld er problematisk vi støtter som sagt at der bliver lavet en regulering men vi finder det stærkt betænkeligt at man stadig væk i princippet kan gå ind fra gaden tage et tre dages kursus og så blive registreret hos styrelsen for patientsikkerhed vi vil kraftigt opfordre til at deltagere på kurset som minimum bør have en sundhedsfaglig baggrund i lighed med de uddannelseskrav der gælder

jeg vil gerne straks slå fast at ideen om en hymen en såkaldt jomfruhinde eller en mødom er en myte en myte der skaber store personlige problemer for de kvinder

underlagt den tankegang dansk psykologforenings høringssvar adresserer mange af de komplekse problemstillinger der udspringer af den her menneskeundertrykkende forestilling for enhedslisten er det helt afgørende at vi sikrer oplysning og information så myten om jomfruhinden kan aflives at de familier der måtte befinde sig i risikozonen tilbydes professionel og multidisciplinær hjælp bestående af blandt andet gynækologer psykologer og socialrådgivere at der udarbejdes oplysningsmateriale til brug for både familier og autoriserede sundhedsprofessionelle at man prioriterer forsknings og oplysningsmæssige indsatser på området

det fordi det er usikkert hvilke konsekvenser et forbud måtte have om det vil bringe de berørte kvinder som heldigvis anslås til at være et meget lille antal i en endnu mere udsat position

kan risikere at de kvinder der ikke kan få foretaget indgrebet her i danmark så blot vil søge til udlandet eller søge til andre uautoriserede

men vi finder det helt oplagt at bruge den her anledning til at få en mere grundig diskussion af hvordan vi generelt

skal håndtere kulturelt betingede kosmetiske indgreb

der får opereret både ydre og indre kønslæber mindre en operation der kan medføre store smerter og senere komplikationer og som også i dag foretages på private klinikker og som oftest som oftest alene har kosmetisk karakter

det vil som oftest også være udtryk for et kulturelt betinget undertrykkende kvindesyn en sådan debat vil vi hilse velkommen hvor vi kan diskutere hvordan vi bedst imødegår normativ undertrykkelse om det sker gennem forbud eller om det sker gennem oplysning og forskning eller om det sker i en kombination vi vil opfordre til at vi får den debat

etisk spørgsmål

vi ikke umiddelbart støtte og vi vil i udvalgsbehandlingen rejse nogle af de dilemmaer som høringssvarene rejser så vi får sikret at oplysning information forskning og støttende foranstaltninger bliver det primære fokus

anden del af talen som handler om det her med jomfruhinderne

at det her er fyldt af etiske dilemmaer

arbejder meget dedikeret med det her område der har jeg et

fra ministeren jeg kan ikke få armene ned et forbud mod konstruktion af jomfruhinder er et rigtig godt signal at sende et signal om at den her præmis går vi ikke med på og nu må de her myter aflives en gang for alle

aflivet den her myte en gang for alle

tillade en industri som understøtter at lige præcis den her myte

er en kompleks problemstilling mit udgangspunkt er sådan set at jeg tror

myter afliver vi gennem oplysning og information og det jeg savner i det lovforslag er primært at der er et fokus på det jeg er klar over at man snakker om at indsatsen i forhold til seksualundervisning i folkeskolen skal styrkes men jeg mangler simpelt hen at man får afsat

til en større oplysningsindsats

i de familier der er berørt af den her problemstilling og jeg tror

at vi kan sige til os selv at vi har gjort noget jeg tror at hvis vi i virkeligheden skal hjælpe de familier og de kvinder der er berørt af det her så handler det meget mere

gjort rigtig meget for at informere om at det er en myte og at kun cirka tyve procent af kvinderne reelt set ender med at bløde i forbindelse med deres første samleje

til deres familie og sige det her er blevet forbudt

ordførertale omkring en mere multidisciplinær

så handler det altså om at vi skal styrke den

til oplysning og forskning i området så vi kan få aflivet myten for

forbud risikerer vi jo netop at de her kvinder

kan rejse til udlandet og få foretaget indgrebet eller at det kan blive foretaget uautoriseret på klinikker i danmark

det virker meget paradoksalt at ordføreren

siger at man skal lave oplysning for at komme myten til livs hvilket vi for så vidt er enige i men samtidig

fortsætte den her praksis det er da en komplet signalforvirring og de mennesker som det her berører

vinde gehør for deres sag i deres familier

deres kulturkreds hvis praksissen samtidig fortsætter

men vi må nok hellere lade det fortsætte lidt endnu for

et uløseligt paradoks i

forsvare individets ret til at bestemme over egen krop og her taler vi om et voksent menneske som kan træffe en beslutning så

ligger en problemstilling omkring social kontrol men når vi snakker om forbud

om at vi skal straffe en sundhedsperson som udfører en handling på et individ som kommer ind og beder om at få noget

bliver nødt til at skelne skarpt imellem hvad vi regulerer gennem lovgivning og hvad vi regulerer gennem

at hvis vi skal forsøge at hjælpe de kvinder der er sat i den her situation

vi primært gøre det gennem oplysning og information og lave støttende foranstaltninger for de kvinder der kan være sat i

de kan blive udsat for social kontrol

at presse sine døtre

fortsat er muligt et eller andet sted skal det endelige

så jeg kan ganske enkelt ikke se hvad det er for en fremtid ordføreren forestiller

det her spørgsmål jeg tror at det helt grundlæggende spørgsmål man skal stille er hvordan hjælper vi de her kvinder bedst

ikke problemstillingen på den måde støtter vi ikke de kvinder der

gør vi alene ved at vi giver dem mulighed for at kunne sige at det her er forkert der findes sundhedsforskning og der findes muligheder for at

enhedslistens holdning til det her lovforslag

at vi jo netop gør både

et forbud der bliver skrevet lidt i forslaget om

indsatsen skal styrkes i folkeskolen i forhold til seksualundervisningen men der bliver ikke afsat yderligere midler til nogle

de høringsberettigede parter af at det er et stort dilemma og vi må jo bare konstatere at størsteparten af

kommet fra dansk psykolog forening som jeg synes meget godt beskriver de dilemmaer der vil være og også

det her er dilemmafyldt men

lovforslag som det her men at det rent faktisk er noget der sker i undervisningsministerens regi og det fokus der er blevet rettet på det er jo i høj grad

med de sundhedsprofessionelle hvad med gynækologerne hvilket ansvar bærer de

gynækologerne og obstetrikerne anbefaler de jo netop ikke et forbud

ikke fordi de dels siger at

at skubbe dem ud i en endnu mere usikker position

jo derfor både gynækologerne og obstetrikerne modsætter sig at indføre et forbud

man har vurderet at der er en risiko i forbindelse med behandling på brystkassen med nåleakupunktur

derfor at stille krav om kursus for personer der udfører denne behandling kravet gælder dog ikke læger kiropraktorer eller personer som udfører akupunktur som led i

at højne patientsikkerheden og i liberal alliance er vi altid er optaget af høj patientsikkerhed den anden del af lovforslaget

handler om at forbyde såkaldt rekonstruktion af en kunstig jomfruhinde

helt absurd at det overhovedet finder sted og at man kan kalde det en rekonstruktion

også i sig selv en fejlagtig

betegnelse man man kan jo ikke rekonstruere noget der aldrig har været så hvis man endelig skal tale om

må det være en konstruktion men mange inklusive mig selv har troet at der fandtes en jomfruhinde

jeg fik at vide at den ikke findes og aldrig har fandtes jeg vidste godt at langtfra alle kvinder bløder ved første samleje men

jomfruhinden for manges vedkommende sprænges inden for eksempel ved sportsaktiviteter men at den slet ikke

så mange mennesker det ind i et oplyst samfund som vores men uanset om den så havde eksisteret eller ej er det helt uacceptabelt at mandsdominerede samfund

ud over det urimelige i det forstår jeg heller ikke

muligt at mænd gerne må have sex før ægteskabet

kvinder ikke må hvem skal de her med

og det går ligesom heller ikke

at kvinderne ikke har samme rettigheder til personlig frihed som mændene selv har kvinderne straffet meget hårdt de kan blive udstødt tævet eller endda blive slået ihjel

få indopereret en kunstig jomfruhinde som de altså aldrig har haft

og muligheden ikke være til stede de mænd og de samfund som får kvinder til at føle sig tvunget til at få indopereret en kunstig jomfruhinde som aldrig har eksisteret må oplyses og informeres om kvinders anatomi

ingen kvinder er født med en jomfruhinde og desuden lære at respektere kvinders ligestilling ret til personlig frihed og ret til egen krop sådan er værdierne i danmark i det enogtyvende århundrede

i henhold til den nye viden jeg mener også at skolernes seksualundervisning bør indrettes efter den nye viden og så skal vi gøre

for at hjælpe og beskytte de kvinder som er bange for æresrelateret vold eller drab liberal alliance støtter forslaget

den næste er fru pernille schnoor alternativet værsgo

består det her lovforslag af to dele i forhold til den første del nåleakupunktur

når man kan komme så galt af sted som

nogle der er kommet i forhold til for eksempel at stikke nåle i brystkassen

hvordan man undgår det så det er vi positive over for

bruge lidt mere tid på den anden del af forslaget som er noget anderledes og

opereret en kunstig jomfruhinde

i de fleste og især patriarkalske samfund har kvindelig kyskhed og jomfruelighed været højt højt værdsat piger er delt i to grupper jomfruerne der var giftefærdige og dem som ikke var giftefærdige brudens jomfruelighed kunne attesteres ved en

ceremoni hvor mødommen blev undersøgt og konstateret intakt ogeller ved en inspektion og fremvisning af sengetøjet dagen efter brylluppet for ved blodspor efter brudt mødom at bevise jomfruelighed det er den måde man forklarer

kigger man på hjemmesiden etniskungdk

der hedder fakta om mødommen

der viser de eksempler på hvad de bliver spurgt

nogle af de overskrifter der er her hvor de har samlet de spørgsmål er

bløder alle kvinder første gang de

sex vil jeg bløde på bryllupsnatten hvis jeg får en operation kan lægen se om jeg stadig har min mødom

under punktet vil jeg bløde på bryllupsnatten hvis jeg får en operation står der som svar en operation er ingen garanti for en blødning første gang man har sex igen operationen giver desuden ikke en ny mødom men blot et par sting i skeden for at indsnævre skeden formålet er at indsnævringen skal øge muligheden for at der opstår en blødning når forsnævringen giver sig næste gang kvinden har sex

det her emne tror jeg ikke at der kan være nogen

for en operation hvor

at man håber på at der er nogle der tror på at man er jomfru så det håber jeg ikke at der er delte meninger om her i dag og jeg tror heller ikke at der er delte meninger om at

hen ikke er okay at man for mange tusinde kroner kan få en operation der får kvinden til at bløde ved samleje af en grund som ikke engang at den man siger altså det er ikke engang fordi man får indopereret en jomfruhinde man får bare nogle sting

også købe en kunstig jomfruhinde for

man bløder det er jo fuldstændig vanvittigt det vi har gjort

kigge på de forskellige høringssvar

jeg hæfter mig ved at for eksempel dansk sygeplejeråd støtter forslaget at indvandrermedicinsk klinik

det som dansk sygeplejeråd siger

at de finder det afgørende at der bliver sat fokus på oplysning om fakta generelt og støttemuligheder for de piger som kommer i problemer som konsekvens af religiøse og kulturelle opfattelser

i alle tilfælde eftersom rådet ikke kan finde nogen medicinske årsager til at

også retten til ikke at skulle bevise noget som helst for sin kommende mand eller svigerfamilie

mindre værd fordi man har haft et sexliv inden brylluppet institut for menneskerettigheder anbefaler at der i lovudkastet mere præcist redegøres for hvordan omfanget af undervisning af fagfolk og ændring af socialundervisning af unge vil bidrage til at mane myten til jorden det vil vi også anbefale at man får fokus på

vi slet ikke havde behøvet at have det her lovforslag man kan sige at det ville være bedre hvis indgrebet slet ikke blev efterspurgt og det er jo det vi skal sørge for at det

bliver det altså efterspurgt og indtil vi når dertil hvor det ikke bliver efterspurgt mere støtter vi altså det her forslag fordi vi mener

at vi kan være med til at fastholde en myte hvis vi ikke siger nej til det her så vi siger ja

først og fremmest vil jeg også starte med at påpege at regeringen igen blander to meget forskellige forslag sammen når man vælger at tage to

forskellige emner op i det samme lovforslag det giver

jeg mener at det er to vigtige debatter som skal

forslaget om at stille krav til behandling med nåleakupunktur på brystkassen

er helt afgørende at behandleren har et omfangsrigt kendskab til at forebygge

ske ved behandling på brystkassen akupunktur på brystkassen er ikke ufarligt og som der også fremgår af lovforslaget er flere personer gennem tiden kommet til skade efter nåleakupunkturbehandling netop på brystkassen og det har endda i enkelte tilfælde også været med dødelig udgang i sf mener vi slet ikke at det giver mening at personer uden autorisation kan foretage den slags behandling selv om de har gennemført regeringens foreslåede kursus det er vigtigt for os at behandlerne har kompetencen til at forebygge erkende og håndtere de eventuelle skader der kan forekomme på lungerne efter nåleakupunkturbehandlingen sf mener at patientsikkerheden skal komme først og derfor kan vi heller ikke umiddelbart støtte regeringens forslag i forhold til det andet forslag

konstruktion af en kunstig jomfruhinde har vi i sf også vores betænkninger vi kan godt være bekymrede for

et strafbelagt forbud mod konstruktionen er en kunstig jomfruhinde kan skabe af problemer for den enkelte kvinde vi er enige i at det er et problem at kvinder i dag kan få konstrueret en kunstig jomfruhinde på baggrund af en myte når det er sagt

uden problemer med et forbud mod konstruktion af en kunstig jomfruhinde risikerer vi at kvinderne

tillægger den her intakte jomfruhinde som så ikke eksisterer meget stor betydning og i stedet vil søge andre steder hen for at få foretaget indgrebet uden de tilstrækkelige lægelige kompetencer

er vi ligesom mange andre partier i folketinget interesseret i at bryde myten om den intakte jomfruhinde inden første samleje men vi er i tvivl om om et forbud er den rigtige løsning vi er nødt til at have forståelse for at et forbud kan have alvorlige negative konsekvenser for den enkelte og derfor mener vi at vi også bør tænke i andre baner som minimum

derfor foreslår vi ligesom danske danske regioner at vi i stedet sætter ekstra ind på at sikre en bred oplysning i befolkningen ligesom vi også mener at vi skal sikre et tilbud til kvinderne om samtale oplysning og støtte vi mener at målrettet information er et bedre værktøj til at komme problemerne til livs men skulle jeg ikke nævne i den forbindelse at også forældregeneration og måske i særdeleshed kommende ægtemænd kunne være i målgruppen for

nogle samtaler de mange høringssvar synes jeg ikke har gjort det enkelt at tage endelig stilling på den ene side er der tale om et operativt indgreb og den slags er aldrig uden risiko og så tilmed på grundlag af

en myte det taler for et forbud men hvordan stiller det os i forhold til andre kosmetiske operationer på den anden side er der i høringssvarene bekymring for kvindernes sikkerhed i miljøer hvor man tror på at den her jomfruhinde eksisterer og det taler

faktisk at jeg vil bakke op om noget af det som venstres ordfører også sagde kære kvinde og jomfru

og det er langtfra alle kvinder der bløder ved det første samleje men kære familie og kommende ægtefælle fat det nu

vi skal tage stilling til det her spørgsmål jeg mener at der er behov for yderligere drøftelser af de to dilemmaer og vil virkelig anmode om at vi i en udvalgsbehandling får en nærmere drøftelse af de etiske dilemmaer der er ved et egentligt forbud men også mulighed for at kigge på alternativer

set ikke sådan at sf ikke mener at det her er et problem som vi skal forsøge at sætte fokus på og løse vi er ikke sikre på at det er den rigtige løsning der er fundet i forslaget

potentielt set kunne være lidt håb for så kan man bruge anden og tredje behandling og tiden imellem til

at vi laver det her forbud for det er jo ikke sådan at fordi man går ind og laver et forbud på det her område

det her er så mytebelagt og så skæmmende på alle måder så

at spørge sfs ordfører hvilket ansvar mener sf

følte mig lidt inspireret af fru mette abildgaards spørgsmål

vi skal forsøge at få aflivet en industri som gerne vil tjene penge på

en operation og tænker derfor også at den private lægesektor har et stort fagligt forklaringsproblem

overhovedet foretager sådan et indgreb på baggrund af en myte og ikke er med til

ikke har hold i anatomien og fysiologien

for at man ved operation

må sige kan slippe på den

ved at sige nemme måde jeg er godt klar over at det selvfølgelig for de pågældende

synes ordføreren at det er

et mytefastholdende indgreb

at man skulle kigge på hvilke alternativer der var

faktisk peger på at der er alternativer

ikke at have taget endelig stilling men jeg vil faktisk

forbeholde mig retten til at vi også i udvalgsbehandlingen får drøftet de etiske dilemmaer der kan være

en kvinde som er ret alene i sin beslutning

hun får foretaget indgrebet det får hun gjort i hemmelighed så de eneste man gavner er jo i virkeligheden de forældre som har nogle forventninger til en kvinde en kvinde på brylllupsnatten eller til ægtefællen for den sags skyld

af alle muligheden for at tage en

med kvinderne de har muligheden for

myten når de er i kontakt med kvinderne for kvinderne opsøger

det er dem der foretager indgrebet der er de store syndere jamen så vil man da

sætte de der syndere ud af spil og samtidig

effektivt give anledning til at man inde i de her miljøer fik at vide at jamen det

her myte vi vil gøre alt hvad vi kan for at kvinder ikke udsætter sig for det her her indgreb

men det burde ikke være nødvendigt at lovgive om at

som læge i det mindste tager sit lægefaglige løfte alvorligt og ikke udfører indgreb som i virkeligheden baserer sig på en myte

men ikke desto mindre er der jo nogle der stadig væk foretager indgrebet

steder der tilbyder den her ydelse

er de virkelige skurke men så tænker jeg at

jo markedskræfter altså hvis man kan tilbyde noget på et lovligt marked så er der vel nogen der vil tilbyde det når det er et lovligt produkt kan man sige er det ikke

så vil man da i hvert fald afholde nogle af dem der tilbyder det fra

og netop fokusset på at lægeindustrien

et ansvar her man har aflagt et lægefagligt løfte det er en forudsætning for at man overhovedet kan få lov til at lave indgrebet

det stadig væk et risikabelt indgreb jeg synes jo generelt ikke at man skal skære i folk hvis ikke der er en lægefaglig begrundelse for

ikke altid er en rigtig god cocktail men vi kan nok ikke gøre os nogen forhåbninger om at få afskaffet markedskræfterne her til formiddag

indtil vi har fået gjort alle de her ting

signal at sende til de her udbydere af de produkter

det er et vanvittigt indgreb fordi det netop ikke giver mening og fordi man bilder nogen ind at det er et rigtigt indgreb det synes jeg er et problem men når det er sagt vil jeg gerne sige at

sf rigtig gerne vil sikre så meget oplysning så vi alle sammen er klar over at der ikke findes en jomfruhinde og at det ikke er normalt at man

nødvendigvis bløder i forbindelse med det første samleje det signal vil vi gerne sende

kommende ægtefæller til forældre og til andre som udøver social kontrol og vi vil rigtig gerne gøre det på en måde så vi også beskytter kvinderne samtidig

at sf står og siger at de egentlige syndere er dem der foretager de her indgreb og ikke dem som lægger et pres på de her kvinder for at de skal leve op til nogle fuldstændig forældede normer og udsætter de her kvinder for et socialt pres og måske endda potentielt vil bruge fysisk tvang mod dem hvis de ikke gør det

kvindesyn som er den egentlige synder og ikke dem som foretager et indgreb som potentielt

friholde de her kvinder fra social tvang og potentiel fysisk tvang

at dem der udøver social kontrol med et middelalderligt syn på hvordan

kvinder skal gebærde sig og i øvrigt

syndere i den her sammenhæng men kan vi ikke også godt blive enige om at et forbud mod at konstruere en kunstig jomfruhinde jo altså ikke rammer dem der udøver social kontrol men kun den der bliver udøvet social kontrol imod det er jo ikke sådan at familien kommer og efterspørger den her kunstige jomfruhinde det er jo kvinden der gør det af angst for at blive udsat for social kontrol så

er kvinden alene om det her indgreb og hun går alene til lægen for at få foretaget det her indgreb og dermed har lægen også den absolutte mulighed for at have den her snak med kvinden og måske også med en kommende ægtefælle hvis det skulle være

skaber den angst som ordføreren taler

den middelalderlige kultur og det middelalderlige kvindesyn som gør at der skabes den her efterspørgsel hos de her kvinder det må vi kunne blive enige om det er på grund af den middelalderlige kultur og det middelalderlige kvindesyn at den efterspørgsel overhovedet findes så det er den egentlige synder

udføre et indgreb hvor man bilder nogen ind at man har konstrueret en såkaldt jomfruhinde har også et stort ansvar men kan vi ikke også blive enige om herre joachim b olsen

som er angst for den sociale kontrol som bliver udøvet imod dem

gerne understrege at sf er i tvivl om hvordan vi stiller os

til det her forslag vi synes der er nogle etiske dilemmaer som trænger til at blive drøftet og jeg håber at vi får lejlighed til

ind på begge elementer i det her lovforslag men jeg vil lige starte med den diskussion som egentlig sluttede den tidligere ordførers runde af

skabt den her myte det er ingen tvivl om og jeg synes vi skal passe lidt på med at dømme lægerne alt for hårdt

jeg forstår godt at den læge

bryllupsnat at hun styrtede på cykel da hun var teenager og

ikke kommer blod

jeg forstår også godt situationen set fra hans vinkel

at der så er en industri der tjener penge på det her

det kommer jeg tilbage til senere men lad mig lige starte så at sige over bæltestedet

naturligvis også skal kommenteres

side fuldstændig op om at vi får indført de her krav

der udfører den her behandling og som ikke i forvejen har en lægefaglig uddannelse det må

være et minimum jeg blev meget overrasket da jeg første gang hørte at det ikke krævede en autorisation at udføre akupunktur

på brystkassen skal man naturligvis have en viden om hvad det kan medføre af konsekvenser og hvordan man handler

så den del bakker vi naturligvis fuldstændig op om det gør vi også om den anden del af lovforslaget men for dælen hvor er

her i folketinget når vi beskæftiger os med noget der er utrolig svært

at man gerne vil løse det kortsigtet men hvis vi skal komme

kommer til at stå i en situation

og naturligvis skal vi sikre at der er nogle tilbud

skal sikre at der er krisecentre de kan komme på hvis de får brug for det vi skal sikre at der er psykologbehandling at der

i familien hvis der er konflikter naturligvis skal vi sikre det

langsigtet med et brud med den her myte der

set at der er mange forskellige holdninger i høringssvarene jeg har

sådan meget ultraliberale der siger jamen der

på det her og eksempelvis om en kvinde vil have opereret større bryster det er også et indgreb som er uden et sådan sundhedsfagligt formål

det fordi det er et ønske hun har aktivt om at få nogle

det er hendes eget valg når man får opereret en kunstig hinde ind

familien og det er altså ikke et positivt

tilvalg det er derimod en frygt man handler på

opnå noget i forhold til det her frihedsspørgsmål

et etisk dilemma der er ikke nogen nemme svar men

tror vi at vi løser problemstillingen langsigtet med det her lovforslag

vil godt lige tage fat i det der med at løse problemet

en trang til at gøre noget nu og det er jo det forbud gør men som ordføreren selv er inde på

jo ikke problemet for nogen af de

jeg kan ikke se andre muligheder end hvis vi skal løse den her problemstilling

og på kort sigt så handler det om at kunne

ikke bliver det mindst

så de reelt har et alternativ og det har jeg svært ved at se

det betyder bare at man kan tage andre steder hen og få det gjort

information oplysning støttende indsats

så giver vi jo faktisk de kvinder et reelt alternativ til at få foretaget det her indgreb

få bekæmpet den her myte men jeg ærgrer mig over at tilhørerpladserne ikke er spækket med folk i dag og at kameraerne

der var massiv dækning af det her

og at med til at fortælle hvorfor vi gør det her

op og vi får muligheden for at kunne få nedbrudt myten om at der findes en jomfruhinde

men jeg vil meget gerne være med til at holde ordføreren fast på at vi skal gøre en styrket indsats for at få sikret oplysning og forebyggelse af det her

der i høringssvarene ligger en masse initiativer

vi skal gøre det målrettet i de miljøer hvor den her problemstilling er størst

det er en myte der ikke har nogen gang på jord

og jeg er egentlig med på i forhold til

og frigørelse at en brystforstørrende operation for eksempel er for at opnå noget men

kulturelt betinget at vi har en overseksualiseret kultur som netop presser os ind i nogle

helt oplyst eller frivilligt valg når de eksempelvis

hverken det ene eller eller det andet om

eksempel tjente det formål at sige at man ikke kan ligestille de to ting

fordi kvinden ikke opnår noget værdifuldt ved at få den her operation med undtagelse af at hun undgår familiens fordømmelse

når vi snakker om om kvindebilledet i i dag i det enogtyvende århundrede

et beslutningsforslag som kommer på i marts og som netop handler om at vi skal klæde undervisere på til at

i dag er en vældig stigmatisering af kvinder med mindre bryster

er ikke noget jeg har personlige eller intellektuelle erfaringer med på nogen måde så

er forkert eller at man er bange for at

lever op til nogle forventninger og spørgsmålet som jeg tror herre peder hvelplund også var inde på altså det der med at få opereret kønslæberne

så der kunne jo godt være andre områder hvor man også ligesom kunne sige giver det mening

til det som ordføreren selv nævnte i et spørgsmål tidligere burde vi i virkeligheden ikke kontrollere

medicinsk industri som bilder folk ind

ikke på at industrien bilder folk ind jeg tror på at industrien hjælper folk som

selvfølgelig har de et ansvar for at informere de kvinder men de kvinder

men de har stadig væk en patriarkalsk familie som holder fast i en anden kultur og som ikke anerkender

herinde politisk for at gøre det lovligt det er jo så det vi diskuterer i dag om det skal være sådan fremadrettet men rent principielt synes

er nogen grund til at der skal være en industri der tjener masser af penge på noget der ikke tjener noget formål andet end at opretholde en myte om en jomfruhinde

så jeg tænker at det vel også er en etisk diskussion at nogle har tjent penge på at løse en opgave

nødvendigt for den eksisterer ikke det er et indgreb som er meningsløst

i øvrigt tager penge for synes synes ordføreren ikke også at industrien har et meget stort ansvar her

dem der har ansvaret industrien reagerer inden for lovgivningens rammer dem ændrer vi på nu og så må de rette sig ind ind efter det

tak for bemærkningerne til lovforslaget

som nogle af ordførerne jo har sagt indeholder to meget forskellige ting men

relaterer sig til autorisationsloven jeg har intet problem hvis folketingets udvalg ønsker at det deles op i forhold til den

afstemning nåleakupunktur på brystkassen indebærer jo potentielt en livsfarlig komplikation i form af sammenklapning af en eller begge lunger det er der

har betydet at patienter har mistet livet som følge af behandlingen en sammenklapning af en lunge kan også betyde at patienten oplever vejrtrækningsbesvær og et stort ubehag

nogle symptomer jo skal afhjælpes og at man skal have kontakt til en læge umiddelbart efter

meget store konsekvenser for den enkelte

det betyder at i dag kan alle udføre nåleakupunktur også på brystkassen med lovforslaget har vi forsøgt at kvalificere den gruppe der udfører nåleakupunktur på brystkassen og derfor foreslår vi med lovforslaget at læger og kiropraktorer og personer der udfører

brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling uden at der stilles yderligere krav også fremover kan udføre nåleakupunktur på brystkassen andre må kun fremadrettet udføre nåleakupunktur på brystkassen hvis de har gennemført et kursus i at forebygge erkende og håndtere skader på lungerne formålet med kurset er først og fremmest at deltagerne i

patientens lunge er klappet sammen enten forud for under eller efter behandlingen det bliver styrelsen for patientsikkerhed som

liste over de behandlere der har gennemført kurset og det foreslås også at behandleren oplyser patienterne om at han eller hun har gennemført kurset for eksempel på sin hjemmeside eller ved at hænge kursusbeviset op i venteværelset

at den der udfører nåleakupunktur på brystkassen i strid med kursuskravet skal kunne straffes med bøde

vi synes sådan set at det er en diskussion som kan køre ved siden af det her lovforslag

været længe undervejs fordi de modeller der har været afsøgt hidtil for eksempel at gøre det lægeforbeholdt ligesom ikke var vejen at gå så lovforslaget beror også på et arbejde om

skader som vi desværre har set eksempler på sker fremadrettet den anden del

af lovforslaget som jo vedrører forbud mod konstruktion at kunstig hymen har også givet anledning til temmelig meget debat her i salen

noget af debatten måske på visse områder egentlig kan undre mig lidt i hvert fald i forhold til sammenligningen

set ikke at man på nogen måde kan sammenligne det at få lavet

med forstørrelse af bryster med det indgreb vi taler om med rekonstruktion af kunstig hymen hvor man laver et kirurgisk indgreb i kvindens underliv

at man kan sammenligne det med hinanden

tilskyndet til at skulle leve op til et vist skønhedsideal og kropsideal på nogle områder men jeg synes vi taler om

vi taler ikke om mennesker som lever i ufrihed

som er underlagt en undertrykkende myte

man risikerer at blive slået ihjel eller udskammet af sin familie som følge af en middelalderlig myte derfor synes jeg egentlig det er vigtigt at vi også ligesom fastholder hvad den her debat

handler om den handler i høj grad om at en jomfruhinde som noget der springer ved første samleje er en myte og vi har behov for i danmark i to tusind og nitten og i verden for den sags skyld at få gjort op med den myte som er med til at fastholde kvinder i en undertrykkende situation som er med til at bidrage til social kontrol

der på middelalderlig vis er med til ligesom at skabe et billede af at kvinder er nogle uskyldsrene væsener der ikke må have sex

inden deres ægteskab

også en forpligtelse til at tage den diskussion

for kvinden og familien som helhed at jomfruhinden er intakt inden bryllupsnatten og derfor ser vi

men den her myte om jomfruhinden er jo udtryk for et undertrykkende og yderst forældet syn på kvinder

ikke synes vi bør støtte op om ved at tillade kirurgiske indgreb udført af sundhedspersonale i danmark ingen offentlige behandlingssteder foretager indgrebet det har jo også været en rejse

tager man den debat der også gav anledning til spørgsmål i folketinget for lidt over ti år siden

set offentlig støtte fra nogle kommuner

til det her indgreb så tingene har heldigvis men vi er jo også nødt til at rykke den her debat yderligere

i danmark der besøger privatklinikker for at få konstrueret en jomfruhinde jeg synes det er et forhold som vi som samfund er nødt til

forholde os til og jeg synes også at det er meget meget væsentligt at vi som samfund siger fra hvis vi skal støtte op om de kvinder som føler sig presset

social kontrol og lever i familier hvor man

har muligheden for selv at kunne vælge

man vil elske og have lov til at tilbringe sit liv med eller hvordan man skal leve sit liv

hvad vi ikke vil acceptere så vi ikke gør det til den enkelte kvindes kamp mod familien

mod systemet og mod myten men

vil acceptere jeg forstår godt og

når jeg læser nogle af høringssvarene at der er læger der siger at der kan være gode intentioner bag at foretage indgrebet i forhold til at afhjælpe kvindernes situation her og nu men det er bare hverken en acceptabel eller holdbar løsning derfor mener jeg grundlæggende ikke at vi i danmark skal acceptere at der er familier der med baggrund i myten om mødommen bestemmer over kvinders krop og som fastholder dem

at skabe en kunstig jomfruhinde en jomfruhinde som aldrig nogen sinde har eksisteret og på den måde

fastholde en myte det er blandt andet baggrunden for det lovforslag som vi

derfor er det fuldstændig rigtigt når en række af ordførerne og også høringssvarene peger på at det

vi skal både modernisere den sprogbrug vi har om kvinders krop

beskytte kvinder mod social kontrol fra deres omgivelser når vi fortsætter med at bruge et ord som jomfruhinde som vi så også har gjort i den her debat

med til at reproducere misforståelser og myter

set også baggrunden for at den daværende

venstres ordfører på sagen og udviklingsministeren og jeg selv

om at gøre endeligt op med myten det er også derfor jeg og vi som regering har taget initiativ til at for eksempel sundhedsstyrelsen og

sprogbrug der ligesom fastholder at man er jomfru

tale om hymen og bruge den nyeste viden og den sproglige udvikling sådan at vi ikke fastholder et kønsstereotypt billede det gælder også i forhold til uddannelsesinstitutionerne hvor der er et arbejde

at klæde jordemødre sygeplejersker og læger på

at oplyse og uddanne i de faktuelle forhold om kvinders naturlige kropsforhold og anatomi og dermed også være med til at bekæmpe fejlagtige opfattelser og myter

at sikre oplysning og undervisning af fagfolk og vi diskuterer også gerne hvordan vi yderligere i forhold til seksualundervisning kan være med til at støtte op om at vi sikrer en ordentlig information så vi kan bidrage til at mane myten i jorden vi må heller aldrig glemme at der fortsat vil være behov for professionel rådgivning og vejledning til unge kvinder som føler sig presset til at

blodplet på lagenet efter bryllupsnatten

jeg oplever der er bred opbakning til

mette abildgaard den konservative ordfører læste

kvinder piger som lever i undertrykkende forhold og som har ønsket om at bryde med den sociale kontrol de oplever

anita johnson som er direktør for

af etniske ung og center for æresrelaterede konflikter

signal at sende et signal om at den her præmis

med på og nu må de her myter aflives en gang for alle

der er folketingskandidat for sf og som

i forhold til hendes egen situation og jeg citerer jeg kan huske hvor nervøs jeg selv var da jeg i mine tidlige teenageår faldt ned på cykelstellet og blødte

sige det til nogen men gik med angsten i flere år indtil jeg blev gift hvad hvis jeg ikke leverede blod på lagnet på bryllupsnatten hvad ville konsekvenserne for mig blive ville jeg blive smidt ud af mit nye hjem og ville folk kalde mig luder alle disse spørgsmål rumsterede

længere nede i artiklen i det lys vil et forbud mod mødomsrekonstruktioner efter min opfattelse styrke pigerne til at sige fra over for

ikke stå alene vi skal også støtte disse piger til at sige fra

dilemmaerne i det her men jeg mener også

vi som samfund har en forpligtelse til at tale pigernes sag og tage kampen på deres vegne

hvis vi bare blindt legitimerer at man får rekonstrueret en kunstig hymen og okay at lave et kirurgisk indgreb i kvinders underliv så man kan få den her myte til

at leve videre så synes jeg egentlig ikke at vi

set at det er væsentligt som både jordemoderforeningen og dansk sygeplejeråd fremhæver i deres høringssvar og som indvandrermedicinsk klinik

også handler om at vi sikrer at vi som samfund er med til at aflive en myte der fastholder piger i en undertrykkende situation og som er med til at skabe

at man ikke kan leve det liv man ønsker og at man ikke har friheden til at elske den man elsker

man som kvinde skal leve op til nogle andre idealer fordomme og forestillinger end hvis man

set ikke harmonerer med et dansk ligestillet samfund i to tusind og nitten derfor

jeg mig over den opbakning der har været vist

til lovforslaget men jeg håber sådan set også på at vi i fællesskab kan sende et klart signal om at det

er en myte vi ønsker skal reproduceres og leve videre i danmark

begreb som ikke eksisterer det synes jeg er nogle

men jeg lyttede mig også til at ministeren selv siger at det ikke skal være den enkelte kvindes kamp men det er netop det der gør at jeg synes at det er en lille smule dilemmafuldt blot

derfor synes jeg i virkeligheden at ideen om at prøve at tænke nogle af de andre temaer ind også

det er mændene vi skal fokusere vores kræfter på når

vælger de her operationer hvis ikke det netop var fordi nogle andre har en opfattelse af at de er forkerte hvis ikke de bløder på

en bryllupsnat så kunne man alligevel godt forestille sig at

suppleres med noget der er målrettet mændene og familierne som jo er årsagen til hele det her dilemma

og sfs ordfører hvor jeg må sige

fuldstændig enig med mine kolleger fra de konservative og liberal alliance i

er de skyldige i den her sag det er dem der er med til at undertrykke piger og kvinder det er dem der holder liv i den her myte og det er vi nødt til at have et fokus på og det er

set også det regeringen har med en lang række af de initiativer vi har taget i forhold til at gøre

op med den sociale kontrol der desværre finder sted de rigtige ofre

synes det er helt okay at man kan gå hen og få rekonstrueret en kunstig hymen fordi det så er det

at man skal underlægge sig et kirurgisk indgreb i underlivet for ellers kan man ikke leve op til familiens doktriner så synes jeg ikke vi hjælper den enkelte kvinde så synes jeg netop at vi gør det til den enkelte kvindes kamp og gør det til en individuel diskussion i stedet for at vi også kollektivt tager ansvar i forhold til hvad vi vil acceptere i et samfund som det danske

aflivet myten at vi også laver et forbud mod rekonstruktion af kunstig hymen

at for mig er det heller ikke et spørgsmål om hvorvidt

man skal have aflivet myten for mig er det et spørgsmål om

blot et spørgsmål til ministeren

at vi får afskaffet den her myte eller risikerer vi som nogle af høringsparterne også siger at nogle af kvinderne

kommer til at stå i en situation hvor de ikke får den hjælp

og gennem initiativer ønsker klart og tydeligt også strukturelt at sige hvad vi vil acceptere og ikke vil acceptere

hvis vi skal have slået myten om jomfruhinden som skal sprænge ved første samleje ihjel så er vi også nødt til strukturelt og konsekvent at gøre op med dem der er med til at reproducere den og der

virkeligheden til at holde en hel industri i gang hvis ene formål alene er at opretholde den pæne facade byggende på en illusion om renhed og uberørthed og det det vi gør op med med lovforslaget

jeg beklager hvis jeg kom til at afspore debatten i forhold til

og hvordan den påvirker kvinders frigørelse

reference til om man undgår eller opnår noget for

vi tager et opgør med den her mødomsrekonstruktion jo ikke

skamfuld eller forkert

forbyde skønhedsoperationer af bryster og andet der synes jeg bare at vi er nødt til at holde fast i at der er en væsensforskel

rekonstruktion af hymen og et kirurgisk indgreb i unge kvinders underliv fordi de skal leve op til nogle dogmer og nogle traditioner om at man skal bløde og at man ikke

haft et aktivt liv før man bliver giftet bort kvinder risikerer

blive slået ihjel og udskammet fra familien for evigt fordi de ikke lever op til de her doktriner er et opgør med patriarkatet

kvindefrigørelse også består i at vi er skønne som vi ser ud og at man ikke behøver store eller små eller mellemstore bryster for at være rigtig er også en vigtig diskussion som vi skal tage

være med at sætte dem op imod hinanden som om de er ligeværdige

er en helt anderledes værdikamp som egentlig handler om at sikre at alle kvinder i danmark og forhåbentlig på sigt på verdensplan kan få lov til at træffe deres egne valg i livet elske dem de elsker og og leve det liv de ønsker

som spiller ind i opgøret med patriarkatet

en en livssituation hvor de går og er angst fordi de ikke kan få lov til at

ligestillede mulighed for deres fremtid som for eksempel unge drenge har er en vigtig kamp jeg synes egentlig at vi med det her lovforslag også sender nogle klare signaler om at vi som samfund støtter kvinderne i at tage kampen og sikrer et mere ligestillet samfund hvor vi gør op med middelalderlige myter der er med til at fastholde social kontrol

lidt unødig polemisk i den her diskussion

ingen der ønsker at understøtte den myte der er ingen der ikke ønsker et opgør med de patriarkalske strukturer der gør at kvinder bliver presset ud i den situation det der kan være diskussionen er jo

styrke den oplysende og forebyggende indsats og jeg synes bare ministeren kommer til at trække den for langt

træffer det valg hun gør

i den situation hun står i er det bedst tænkelige valg for hende

vi afskaffer ikke de patriarkalske strukturer vi sikrer ikke at kvinden får flere valgmuligheder

utilstedeligt men det handler jo også om at få styrket kvindens position og sikret at hun kan træffe hvad alle vil opfatte som et bedre valg end den situation hun bliver tvunget ud i for den situation kan hun blive tvunget ud i uanset om vi

og det har vi sådan set også gjort i flere sammenhænge daværende ligestillingsminister karen ellemann nævnte det for fns kvindekommission i new york

er en vigtig del af diskussionen

et sprog der egentlig understøtter en opfattelse af at kvinder

diskussionen i danmark i forhold til hvordan

som samfund kan være med til at støtte op om

den her myte afskaffet og dermed berede vejen for at flere kvinder og piger også fra etniske miljøer kan få lov til at leve det liv som de har lige så meget

styrker kvindens position

ministerens overvejelser i forhold til

kvinden flere valgmuligheder det gør bare

at kvinden får nogle bedre valgmuligheder og at hun kan blive frigjort fra den patriarkalske og undertrykkende struktur hun er underlagt

oplysning så kunne jeg forstå kritikken men det

er en valgmulighed som vi synes er acceptabel

det den enkelte kvinde der skal tage opgøret hver gang i stedet for at vi også sætter nogle grænser og siger at den her myte vil vi ikke være med til at blive ved

kan være nogle andre valgmuligheder end det at få foretaget en kunstig

tak for det og tak til enhedslisten for forslaget med b fire og halvfjerds foreslås det at transport bygnings og boligministeren i en ti årig periode skal kunne tillade at kommunerne når de giver tilsagn til alment byggeri kan godkende at der foretages merinvesteringer ud over maksimumsbeløbet dette gælder når bygningen designes med henblik på demontering til fremtidig genanvendelse eller når mindst tredive procent af byggeriet opføres med genanvendte eller genanvendelige materialer det er desuden en forudsætning at merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel lad mig først slå fast at hele formålet med at have almene boliger og at betale offentlig

skal være muligt at få støtte til merinvesteringer som opfylder bestemte krav vedrørende genanvendelse og samtidig er totaløkonomisk rentable det må jo være at man ved eksempelvis at genbruge mursten kan opføre en bygning så den lettere kan skilles ad eller lignende

man samtidig kan sikre lavere udgifter til bygningens løbende drift jeg må erkende at denne sammenhæng ikke er indlysende logisk for mig jeg er ikke umiddelbart bekendt med merinvesteringer vedrørende genanvendelse som samtidig er totaløkonomisk rentable når det er sagt ser jeg positivt på at man kan nyttiggøre for eksempel ældre mursten eller træværk i nyt byggeri hvis det vel at mærke er sundhedsmæssigt og byggeteknisk forsvarligt

kan disse genbrugsmaterialer være et nyttigt bidrag til et cirkulært og bæredygtigt byggeri

bebyggelse billigere jeg kan godt forstå

ministerens anke mod at det her nødig skulle

at et byggeri bliver dyrere det her

er jo ikke noget som enhedslisten har har udviklet selv

set en henvendelse ude fra fra større firmaer som er med til

og hvor ministeren jo har givet et tilskud

ligesom kan realiseres og have det princip

kan genanvendes og det her forslag er jo så et forsøg på at brede det ud til noget

jeg synes man skal forholde sig kritisk over for lobbyister også selv om det er grønne lobbyister for der er jo tale om et firma som

skal man altid være kritisk over for om det også er i samfundets interesse og i det her tilfælde

skal enhedslisten jo spørge sig selv hvis byggeriet bliver dyrere af at man bruger genanvendelige eller genanvendte materialer og hvis den økonomiske fordel der er ved det først kommer om hundrede år eller to hundrede år når byggeriet skal nedrives hvordan kan man så indregne den gevinst om hundrede år eller to hundrede år i driftsomkostningen som lejerne skal betale

med anvendelse af kritisk sans finder frem til at det er meget svært så skulle enhedslisten nok

man sige en driftsudgift på en almen bolig om hundrede

tyve år efter det er opført der kan være en vinduesudskiftning efter

set godt være en drift der kunne blive billigere hvis man i højere grad kan genanvende på den korte bane også og det er jo sådan set derfor vi har valgt at fremsætte det

som udgangspunkt sige at fordi det kommer fra nogle der har en interesse i

et beslutningsforslag om det i folketingssalen jeg siger at man skal lytte til folk med interesse og viden på

at enhedslisten i den her sag mangler at forholde sig kritisk

genanvendeligt eller genanvendt materiale

problem som man peger på her altså at bygge og anlægsaffaldet udgør en meget stor del af det affald vi genererer

der bliver brugt det er ikke holdbart i længden og den cirkulære økonomi er jo åbenlyst en del af løsningen på på at forbruge mindre og smartere

vi også selv adresseret tidligere i det grønne udspil vi har lavet og

fra byggeriet men når man ser på den her løsning kan jeg godt

et af de store problemer vi har i den almene boligsektor

er at det almene byggeri er dyrt fordi vi fra politisk side stiller ekstra krav til de almene boliger i forhold til andre boliger er

den regning er der jo kun én gruppe der kan betale og det er dem som flytter ind i det almene byggeri altså lejerne så når man siger at det er totaløkonomisk rentabelt kan det

rigtigt nok men problemet med de almene boliger specielt de nybyggede almene boliger

at for stor en del af omkostningerne ligger tidligt i den periode boligen bliver lejet ud så en almen bolig der er opført i nitten trediverne eller en almen bolig

vil i dag være billig hvorimod en almen bolig som er opført i tierne vil være dyr som vi ser det

det her forslag i virkeligheden gøre det at man skævvrider den i øvrigt skæve huslejeprofil endnu mere sådan

det bliver endnu dyrere i starten

halvtreds år bliver endnu billigere end det så er nu

er vi egentlig ikke interesseret i vi ser

afgørende opgave for os

at sørge for lave huslejer fordi dem der bor i de almene boliger i hvert fald en del af dem

til stede fra brøndby strand og hvis man tager ud i de almene boliger i brøndby strand

at der bor en blandet gruppe hvoraf mange kæmper med de huslejer som allerede er der

tresserne så til dem vil jeg da sige vi er ikke interesseret i at ændre det

på den her måde hvor vi lægger en meget stram ramme ned over det som som gør at starthuslejerne vil være højere men vi er enige med enhedslisten i at vi skal gøre meget mere

generelt i forhold til byggereguleringen

totaløkonomiske merinvesteringer i den almennyttige boligsektor

starte med at sige som ministeren oplyste at er det et krav at merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel

betyder det at en højere anskaffelsessum modsvares af lavere driftsudgifter og det var det som ministeren også

vi kender fra energirammen to tusind og tyve problemet ved beslutningsforslaget her er at det ikke er det som beslutningsforslaget lægger op til

sikre en lavere husleje end markedet tilsiger genanvendelse kender vi jo fra en lang række

i dag vi kender det for eksempel fra etageadskillelser hvor man blander genbrugsflamingo i

betonen vi kender det fra tekstiler som anvendes til at

meget meget andet

glæder mig over at vi fik lanceret en strategi for cirkulær økonomi for ikke så lang tid siden

blandt andet sikrede én indgang til det offentlige vedrørende cirkulær økonomi udvikling af en bæredygtighedsklasse for bygninger vi fik taget initiativer i forhold til at sikre en selektiv nedbrydning og dermed også uddannelse med genanvendelse for øje alt sammen noget der blandt andet også er i tråd med fns verdensmål og de tendenser som vi ser allerede i dag mange initiativer inden for det her område er ikke mere omkostningstunge end at

end det er hensigtsmæssigt så vi

men det her forslag strider

er skrevet på venstre stemmer imod forslaget

og vi går videre i ordførerrækken til herre joachim b olsen liberal alliance

det er jo godt hvis man i højere grad kan genanvende bygge og anlægsaffald men vi tror ikke på at dette beslutningsforslag vil være løsningen man vil nok kunne øge genanvendelsesgraden en smule men vi er bange for at det kun vil medføre dyrere boliger for beboerne i de almene boligforeninger hvis der gives adgang til at der kan foretages merinvesteringer ud over maksimumbeløbet

stilles krav til at merinvesteringen skal være totaløkonomisk rentabel så kan den ekstra regning jo kun ende ét sted og det er hos lejerne medmindre man altså forestiller sig at en øget genanvendelse vil betyde en billigere drift af ejendommen efterfølgende men det har vi lidt svært ved at se skulle

undrer os også over at et parti som enhedslisten ønsker at ofre beboerne i de almene boliger i jagten på at øge

til herre roger courage matthisen fra alternativet

fint gennemgået af de tidligere ordførere vi deler mange af de bekymringer der også er blevet fremsat

at mindske forbruget af nye ressourcer er en central målsætning både i forhold til fns bæredygtighedsmål

eu plan har vi en målsætning om at nedbringe mængden af bygge og anlægsaffald og det her er egentlig

bringe ind så tak til enhedslisten for at gøre det i forhold til det centrale princip i bæredygtigt byggeri det bør ikke være økonomisk rentabelt at bygge nyt hvis det er muligt at bevare og restaurere men det har vi jo konstateret at der er nogle udfordringer i forhold til men at give hjemmel til at der foretages nogle merinvesteringer hvis det kan fremme genanvendelsen af bygge og anlægsaffald

danske byggesektor er vi egentlig positive over for så måske kunne

eftersøger mere information som

i rækken til herre rasmus helveg petersen radikale venstre

de beføjelser der lægges op til i beslutningsforslaget det er selvfølgelig

jeg er enig i forslagets hensigt nemlig at styrke totaløkonomien i byggeriet og jeg er også enig i at man faktisk vil kunne spare

over en kort periode men over en lang periode

vi går videre til fru kirsten normann andersen sf

her forslag om genanvendelse af bygge og anlægsaffald i alment boligbyggeri formålet med forslaget er at en forsøgsbestemmelse i almenboligloven

er som sådan ikke en dårlig idé det er vigtigt at vi i fremtiden tænker mere over de ressourcer som vi forbruger

væsentligt at tænke i genanvendelse af materialer også når det gælder opførelse af alment byggeri

at mindske vores nuværende forbrug

er altså enige i at genanvendelse skal fremmes men vi mener at det bør ske for alt byggeri blandt andet for ikke at forværre konkurrencesituationen i sf mener vi desuden at det vil være oplagt at indarbejde det i bygningsreglementet vi tror ikke at

stor markedsøkonomisk gevinst ved forslaget om øget genanvendelse og slet ikke inden for en tredive årig periode

enhedslisten foreslår i deres beslutningsforslag vi mener til gengæld at det vil give mening at

forventes at have en større markedsøkonomisk gevinst for samfundet vi er derfor enige i forslaget om genanvendelse af byggematerialer og at det skal fremmes men som beslutningsforslaget er lige nu kommer vi ikke til at stemme for det isoleret set i forhold den almene boligsektor men vi så gerne et forslag der måske rettede sig mod alt byggeri i almindelighed

at fatte mig i korthed det her forslag bygger jo på at man kun skal

her genanvendelse i et nyopført byggeri såfremt merinvestering er totaløkonomisk rentabel

set har kommunen inde til at vurdere det i forbindelse med sin sagsbehandling og så er det her jo også et forslag om at give mere magt til ministeren det er jo helt usædvanligt at enhedslisten kommer med den slags forslag men det gør vi sådan set så ministeren har også en mulighed for

fremme mere genanvendelse forhistorien for det her forslag er at vi i aarhus

at byggeelementer i det byggeri skal kunne genbruges det er et projekt som

jo mere i retning af hvordan vi så kan fremme at det bliver

nyopført byggeri at man i højere grad tænker genanvendelse ind det her forslag er blevet til fordi der er fyrre aktører inden for byggebranchen der

fremme mere genanvendelse i byggeriet vel at mærke den genanvendelse hvor

man gør det på en måde så man genbruger materialerne og ikke bare smadrer det

er bygget ind som noget der er gennemtænkt

andre partier som som gerne vil fremme at vi kommer frem til at have et byggeri der er mere bæredygtigt og det er vi i enhedslisten meget

ved at der er aktører der gerne ser at vi får mere træhusbyggeri i danmark

på hvad der er af potentiale der og hvad det er for en

i vores nybyggeri i den almene sektor tak for modtagelsen

sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til transport bygnings og boligudvalget

dansk folkeparti sammen med sf helt at afskaffe au pair ordningen

men det var der så ikke et flertal for nu foreslår dansk folkeparti så med støtte fra socialdemokratiet og sf i stedet at få indført en fuld brugerbetaling for danskundervisning af au pairer jeg har læst at partierne bag forslaget henviser til at det er urimeligt at de danskere der ikke benytter sig af au pair ordningen skal betale til dem der gør en omvendt robin hood kan jeg forstå

men helt ærligt hvorfor skal

personer stilles ringere end andre i dag opkræves kursister der er selvforsørgende en brugerbetaling på to tusind kroner per modul for at følge danskundervisning det gælder for eksempel også for udenlandske arbejdstagere og studerende au pairer er undtaget

fra deltagerbetaling da værtsfamilierne allerede opkræves et engangsbeløb til medfinansiering af det offentliges udgifter til danskundervisningen beløbet udgør i to tusind og nitten godt fem tusind tre hundrede

lave endnu større forskel på medfinansieringen fra

i forhold til andre selvforsørgende grupper men hvorfor skal der egentlig være så stor forskel det giver ganske enkelt ingen mening

og en anden kultur og nogle unge mennesker har jo ikke

opleve nye kulturer det giver au pair ordningen så en mulighed for

har mange danske børnefamilier stor glæde af en hjælpende hånd i hverdagen det er godt for begge parter og det mener regeringen ganske enkelt

og regeringen synes at au pair ordningen skal være tilgængelig for almindelige hårdtarbejdende danske

au pairer skal have mulighed for at få indblik i almindelige danskeres hverdag da man

i to tusind og femten indførte medfinansiering på fem tusind

var argumentet at man ville tilskynde au pairer

i højere grad at deltage i danskundervisningen dengang var holdningen at der med beløbet var fundet en balance mellem at sikre et

bidrag til de afholdte udgifter

de fleste fortsat havde økonomisk mulighed for

en au pair det mener man så åbenbart ikke længere en ting er og det synes jeg er helt fair at man som dansk folkeparti ønsker ordningen afskaffet

forstå det er en helt konsistent holdning man har haft og derfor

reducere brugen af den

dengang syntes var den helt rigtige balance

man kunne jo få den tanke at socialdemokratiet har ændret synspunkt simpelt hen alene bare for at prøve for sjov lige at bringe regeringen i mindretal

socialdemokratiet ikke igen ændrer holdning

lidt det vi har set med socialdemokratiet her på det seneste

ændrer holdning til gengæld

holdning er til gengæld klar og vi har ikke skiftet holdning eller standpunkt eller noget som helst andet

teknikken i den foreslåede ændring af udlændingeloven overhovedet er i overensstemmelse med grundlovens § tre og fyrre om opkrævning af skatter resultatet af den undersøgelse kan så

medføre at der bliver behov for et ændringsforslag men

hurtigst muligt når undersøgelsen ligger klar

mener ministeren at kulturudveksling simpelt hen er

forstå

mere en bemærkning kan ministeren ikke se en vis pointe i at hvis det er at der er færre der benytter sig af au pair ordningen

nødt til at søge kontakt til et dansk firma måske et dansk rengøringsfirma

set været legitime argumenter for at man gerne

fuldstændig respekt for at dansk folkeparti

har den holdning som dansk folkeparti nu har

man haft altid og det er en holdning man har forfulgt og det er set fair nok at det er sådan men men jeg ser bare anderledes på det og jeg ser på det på den måde at jeg rent faktisk synes at der er mange unge der jo har

der er også danske unge der rejser ud som au pair

en anden kultur at kende samtidig med

filippiner eller australier eller amerikaner der har lyst til at komme til danmark som som au pair i et års tid

og jo netop især hvis det er helt almindelige danske familier man kommer til at indgå i hverdagen med

jo at der er en del af dem som ender med at leve illegalt i danmark det rejser simpelt hen ikke tilbage og så lever de uden for systemet og er ikke registreret nogen steder og vi kan også se at i de private sundhedsklinikker som er målrettet til indvandrere som ikke har en lovlig opholdstilladelse i danmark kommer der en del som

kommet hertil som au pair har regeringen

at der er au pairer der bliver i danmark illegalt fordi det jo hverken

i man skal ikke være i danmark hvis man er her illegalt og hvis man ikke har ret til at være

er jo blandt andet også derfor at vi ad flere omgange sammen med dansk folkeparti har styrket indsatsen

au pairer der er kommet herind oprindelig

her nemlig indsatsen imod de illegale indvandrere der er i danmark og dermed jo større tjek og bedre tjek

mere generelt set på arbejdspladser

med det her lovforslag ønsker dansk folkeparti at familier der har en au pair skal betale for den lovpligtige danskuddannelse i dag betaler staten en stor del af udgifterne for værtsfamilierne vil det betyde at udgiften stiger fra cirka fem tusind kroner til ellevetusind kroner det synes vi grundlæggende set er fornuftigt det skal ikke være herre og fru danmark der over skattebilletten skal betale for at typisk mere velhavende familier kan få en hushjælp det er ikke rimeligt det må stå for egen regning hvis man vælger at blive værtsfamilie for en au pair derfor støtter socialdemokratiet op om lovforslaget når vi nu står her i folketinget og diskuterer au pair ordningen vil

par mere generelle bemærkninger om ordningen sidste gang vi diskuterede og debatterede au pair ordningen var var det på baggrund af et forslag fra dansk folkeparti og sf om helt at afskaffe ordningen det kunne vi i

det kan vi heller ikke i dag et af

argumenter var og er at vi ønsker at holde fast i muligheden for kulturel udveksling og at au pair ordningen var tænkt som en god mulighed for at få en ung udlænding helt ind til middagsbordet hos en dansk familie sådan fungerer det desværre ikke helt i dag men det er fortsat vores ambition at ordningen skal bringes derhen vi ser at ordningen for ofte er blevet brugt som en mulighed for at undgå kravene til uddannelse og lønniveau som vi ellers normalt stiller når en borger uden for eu skal

til danmark og søge om arbejdstilladelse

ordningen på den måde mere fungerer som arbejdskraftindvandring end som en kulturel udveksling og derfor stiller vi os også skeptiske over for au pair ordningen hvis den ikke snart begynder at fungere efter hensigten dog vil vi gerne afvente den evaluering af ordningen som blev igangsat efter de stramninger som sr regeringen med støtte fra sf dansk folkeparti og enhedslisten fik lavet tilbage i to tusind og fjorten

en bedre debat på et mere kvalificeret grundlag om ordningens fremtidige eksistensberettigelse vi ser frem til debatten

allermest velhavende familier der har råd til at benytte sig af

familier med en gennemsnitsindtægt der i overvejende grad benytter sig af den her ordning men venstres ordfører har da ret i

vil det blive sværere at betale for familier med almindelige indtægter det er der ikke nogen grund til at lægge skjul på men når vi støtter det her lovforslag er det ud fra en helt almindelig rimelighedsbetragtning om om det virkelig kan være rigtigt at herre og fru jensen skal betale for undervisning til nogle au pairer

tjener markant mere end gennemsnittet så

som har taget sig råd til at bruge den her ordning der tror jeg

hvor udgiften i forvejen er sådan helt ligegyldig

au pair ordningen til en eksklusiv ordning få rige det er da fuldstændig i strid med alt hvad

eu skal have adgang til det danske arbejdsmarked det står vi ikke for og vi betragter i virkeligheden den måde au pair ordningen fungerer på i dag som noget

kulturel udveksling vi synes det er helt rimeligt hvis folk vil købe sig til serviceydelser som at få gjort rent og smurt madpakker og få slået græs men så synes vi bare man skal købe de ydelser på samme måde som man normalt køber

og det er altså ikke ved at importere folk uden for europa derfor vil jeg også opfordre venstre og resten af regeringen til at gøre sig nogle grundige overvejelser om hvordan vi får den her ordning til at fungere efter hensigten i stedet for som nu

det klart at de ikke ønskede at afskaffe ordningen

så bakker op om eller hvad alligevel ønsker man så nu at forhøje brugerbetalingen og dermed gøre det endnu sværere for

sad ved bordenden da man sidst ændrede au pair ordningen

en medfinansiering på fem tusind kroner i dag ønsker man så at fordoble værtsfamiliens brugerbetaling men hvorfor først nu fire år senere har man reelt ændret holdning og med hvilken baggrund

ordningen sådan helt grundlæggende den giver unge mennesker fra udlandet mulighed for at få indblik i den danske kultur samtidig med at danske børnefamilier får glæde af lidt ekstra hjælp i en travl hverdag vi er også imod øget brugerbetaling da det gør det dyrere at være dansker og for danske familier at benytte ordningen samtidig med at det stiller

end andre udenlandske kursister i venstre så vi gerne at ordningen var tilgængelig for alle og ikke kun de mest velstillede hvilket vil være resultatet af det vi er ved at vedtage her på den baggrund kan venstre ikke

ind for at au pair ordningen afskaffes der er ikke tale om kulturel udveksling men om billig arbejdskraft til værtsfamilier som burde have råd til at hyre hushjælp på overenskomstmæssige vilkår der er desværre ikke flertal i folketinget for at afskaffe ordningen og derfor er vi jo nødt til at forholde os til mulighederne for

kommer så tæt på reglerne på det danske arbejdsmarked som overhovedet muligt

enhedslisten derfor et beslutningsforslag der blandt andet indebar at au pairers lommepenge blev forhøjet så de svarede til den daværende løn for en serviceassistent over atten år det kom vi desværre ikke igennem med men i to tusind og fjorten lykkedes det at indgå en aftale med den daværende sr regering samt sf og dansk folkeparti

gennemført flere vigtige forbedringer aldersgrænsen blev hævet til atten år lommepengene blev forhøjet der kom mere styr på arbejdstiderne

ud og hjemrejsebillet for at nævne nogle af de vigtige forbedringer ved samme lejlighed indførtes et krav om at værtsfamilierne skal medfinansiere danskundervisningen i form af et engangsbeløb på fem tusind kroner i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse

sidste år aftalekredsen bag aftalen fra to tusind og fjorten for at se om vi kunne komme endnu tættere på normale ansættelsesvilkår men det kom der desværre ikke noget ud af nu foreslår dansk folkeparti så at vi ændrer engangsbeløbet til dækning af danskundervisning således at værtsfamilien i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse skal indbetale et beløb der dækker den fulde forventede udgift til danskundervisning hvilket i aktuelle priser vil svare til cirka en fordobling det synes vi i enhedslisten er fuldstændig rimeligt værtsfamilierne får en meget billig meget fleksibel og meget engageret arbejdskraft

udgifter til danskundervisning for den pågældende vi har selvfølgelig noteret os at der er indvendinger fra foa og fh

men vi forstår ikke rigtig bekymringerne for at et forhøjet bidrag til danskundervisning skulle gøre det sværere for au pairer at skifte værtsfamilie da vi læser forslaget således at der fortsat er tale om et engangsbeløb som betales i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse det vil altså være den primære værtsfamilie som kommer til at betale vi har også set au pair networks bekymring for at det vil føre til at ordningen bruges mindre den bekymring deler vi ikke da vi som jeg startede med at sige synes ordningen bør afskaffes afskaffes men hvis det viser sig

viser det jo bare at værtsfamilierne reelt ikke er interesseret i at betale det det koster at have en au pair det er vigtigt for os at understrege at forslaget ikke ændrer noget ved de opholdstilladelser som allerede er givet og på den baggrund kan vi altså støtte forslaget

brugerbetaling jeg synes det normalt har været meget svært at få enhedslisten til at se den sammenhæng der er mellem brugerbetaling og adfærdsregulering men det ser ud som om der er

en ændring på vej og det hilser vi selvfølgelig

det er noget som man har benyttet sig af i min familie i min egen generation og som mine børn har benyttet sig af og det har givet dem gode sprogkundskaber og venskaber for livet det er virkelig

temmelig urimeligt at foreslå at hæve

brugerbetalingen til cirka det dobbelte af hvad den er nu ganske vist er brugerbetaling et fornuftigt instrument men det skal også

anvendes uden at forskelsbehandle og det vil

med det her forslag

det er en urimelig forskelsbehandling i forbindelse med et ellers sundt princip nemlig

brugerbetaling så kan vi ikke støtte lovforslaget

magdalene maier alternativet

kan vi ikke ikke støtte det her forslag

kan vi ikke af forskellige årsager

ind for at vi har en au pair ordning i danmark da der sidst blev fremsat forslag om at afskaffe au pair ordningen stemte

set ud fra fra den overvejelse eller præmis at vi

som den er i dag fordi det grænser til udnyttelse af de unge piger som det oftest er men vi støtter fuldstændig tanken om at der findes en au pair ordning så derfor stemte vi gult i sin tid men den

og som også sikrer at de danske familier der gerne

en au pair ordning faktisk i højere grad har mulighed for det på tværs af sociale og økonomiske skel som det jo ikke er tilfældet i dag så når vi ikke støtter det her forslag

andre ordførere har været inde på det faktisk gør det endnu dyrere at få en au

så vi får en risiko for at at det kun bliver de mest velstillede familier der så vil have mulighed for at få en au pair til

måske kunne være en lille smule socialt differentieret

så også dem der ikke har så mange midler kunne få en au pair så er der også

nota bene at der udestår en evaluering af au pair ordningen og den vil vi gerne afvente og så synes jeg

i folketinget som helhed skulle tage en drøftelse af en fremtidig au pair ordning og hvordan den så kunne skrues sammen det bliver så nok i det nye folketing men det vil vi hellere i stedet for at begynde at lave ændringer på den

ofte har på forhold når det kommer til arbejdsmarkedet

når det nu er at alternativet siger at

at det kun skal være de mest velhavende som

det der er i dag hvordan kommer vi så hen i retning af at det skal være alle mulige andre jeg mener hvad er det der skulle gøre det at man nu skulle udbrede ordningen så vi kan få endnu mere social dumping alle mulige andre steder i samfundet eller hvad er det

blandt andet om de arbejdsmarkedsudfordringer der er i forhold til det som sf

få den her kulturelle udveksling som jo hele tiden har været formålet med au pair ordningen så det er en af

den anden udfordring er jo at

skal gøre når vi har en evaluering af au pair ordningen så vi kan gøre det samlet i folketinget

det skal antage former af at man udnytter fattige piger fra filippinerne det er præcis det det handler om der er ganske enkelte undtagelser hvor der er en enkelt mand fra sverige der kan finde en enkelt pige fra finland men billedet er jo helt klart det er fattige piger

importeret fra filippinerne og bliver placeret i velhaverhjem nord for københavn kulturel udveksling kan vi lige få den igen i langsom gengivelse det her er social dumping det

fra dansk folkeparti oprindelig en kulturel udveksling og jeg står jo lige præcis her og siger og jeg tror herre karsten hønge

der er nogle udfordringer i den nuværende ordning som vi gerne vil være med til at justere blandt andet

glemme at de au pairer der kommer til danmark

set også bidrager til deres familier der hvor de kommer fra og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting så vi vil gerne støtte at

om at de her fattige piger fra filippinerne bidrager til deres familiers økonomi hjemme i filippinerne skulle det være et argument kan i se en dør åbne sig her fattige

skulle det begrunde at vi skulle acceptere at de skulle arbejde her i landet for en tredjedel af lønnen det er jo en fuldstændig håbløs måde at argumentere på og det viser alternativets blindhed over for den her skæve sociale adgang

folk har til jobs på arbejdsmarkedet ja

i hverdagen men man er vel ikke hårdere spændt for

er at au pair ordningen er udbredt kulturel udveksling

på alle parameter en dejlig ting

der er jo så til gengæld også helt klart familier der sådan virkelig oprigtigt interesserer sig for de unge som de får

filippinerne helt klart

havde en stor interesse for det kulturelle for det at mødes på tværs af landegrænser og derfor kan man jo sige at det er en ekstra dimension at have en ung boende i hjemmet men så er det glade budskab jo at der findes rigtig mange ordninger hvor familier kan indgå i kulturel udveksling men det kan man altså så gøre uden at man opfylder de her familiers behov for at få gjort rent

få passet børn husarbejdet som au pairer

mener vi skal udføres på ganske almindelige vilkår som gælder arbejdsmarkedet i øvrigt det her forslag kan bringe de vilkår som man hyrer au pairer på

går vi videre til ordføreren for forslagsstillerne herre martin

er så vidt muligt at indføre fuld brugerbetaling for personer som ønsker at benytte sig af au pair ordningen i danmark

så familier der ønsker at være værtsfamilie for en au pair person betaler det offentliges udgifter til at tilbyde danskundervisning til au pair personen det er vores opfattelse i dansk

ordningen generelt ikke fungerer efter hensigten det oprindelige formål med ordningen var kulturudveksling mellem en værtsfamilie og en au pair men i praksis har ordningen udviklet sig til at være en adgang til billig hushjælp

lovforslaget er at brugerne af au pair ordningen selv finansierer de udgifter som i dag afholdes af staten

at ordningen så vidt muligt bliver fuldt brugerfinansieret i dag afholder staten en del af udgiften i forbindelse med danskundervisningen og det er vores umiddelbare forventning at lovforslaget vil medføre at værtsfamiliens betaling for tilbuddet om danskundervisning til en au pair person vil stige fra cirka fem tusind kroner til cirka ellevetusind kroner

folkeparti men regeringen er selvfølgelig velkommen til at sende sine overvejelser

jeg sikker på at regeringen vil gøre så vil jeg sige tak for opbakningen til socialdemokratiet enhedslisten og socialistisk folkeparti

de partier som støtter lovforslaget og vi håber at det snart kan blive vedtaget i folketinget vi synes

forespørgeren herre claus kvist hansen ser jeg ikke i salen og man kan ikke begynde en behandling hvis en forslagsstiller ikke er til stede ligesom man ikke kan begynde en behandling hvis en minister ikke er til stede

er kommet i salen og derfor undgår vi en afbrydelse af mødet og kan gå direkte til ordføreren for forespørgerne herre claus kvist hansen dansk folkeparti

beklager tumulten nogle gange går det jo lidt hurtigere

ordførernes og ministerens fremmøde her i dag til den her forespørgsel om dansk madkultur og ikkerituelt slagtet kød i de offentlige institutioner nogle steder måske med en forventning om at jeg vil bruge tiden på at tale om forbud mod halalslagtning eller krav om mærkning af halalkød men der må jeg skuffe eller hvad man skal kalde det for spørgsmålet om slagtemetoden og mærkning

de dyr vi producerer spiser og eksporterer er fuldstændig eu reguleret og endda totalt harmoniseret og derfor vil

allerede fordi der er tale om eu lovgivning vil debatten her formentlig stoppe med det samme med henvisning til at folketinget ikke kan eller må røre ved disse hellige grundsten i eu retten nej

bare nøjes med at konstatere indledningsvis at der er rigtig mange danskere som ikke bryder sig om halalkød og derfor ønsker at fravælge det både i butikkerne og i de offentlige køkkener

det fordi de er modstandere af selve slagtemetoden det er jo sådan at halalkød er fra dyr der slagtes enten under let bedøvelse som i danmark eller helt uden bedøvelse som det foregår i

man ikke ønsker økonomisk at understøtte de halalafgifter som er forbundet med produktionen

rigtig mange muslimer muligheden for at tilvælge halalkød men man giver ikke alle andre borgere mulighed for at blive fri for halal som jeg i øvrigt anser i lodret strid med dansk madkultur

børnerim om end

jeg kan blive lidt bekymret for i de her tider

kan blive stødt selv over højskolesangbogen

ved jeg ikke om det går men jeg forsøger alligevel

halfdan rasmussen skriver i hvert fald min mave er så tyk og fed som hele espergærde

jeg har jo bare spist lidt grød en pølse fire wienerbrød fem skiver flæsk en bøf med løg og et glas hindbærsyltetøj her er det jo så at der nok er nogle der vil hive i håndbremsen og fare i flint nok på facebook vil jeg tro

stakkels stakkels barn barnet har

jeg tror mange institutioner rundtomkring

og det kan være svært at håndtere

forældre til børn i daginstitutioner der kræver at der serveres mad uden sukker vegetarmad vegansk mad og sågar mad der ikke har været opvarmet til over to og fyrre grader foruden særlige krav til den mad

også mange der gerne vil diktere hvad andre må spise og hvilke særhensyn der skal tages jeg skal selvfølgelig ikke diktere hvad nogen skal spise og i danmark tager vi hensyn til hinanden men at tage hensyn betyder ikke at vi skal underlægge os særhensyn mindretallet skal ikke få lov til at

dominere flertallet og det må også gælde når det kommer til madkulturen vi respekterer at allergikere vegetarer og folk der ikke spiser svinekød skal kunne få en nærende

det skal man selvfølgelig også kunne få i daginstitutionen eller på sygehuset men vi begynder altså ikke at indrette alle andres mad efter at der er nogle der

vores madkultur og hvis vi ikke har en fælles ramme jamen så mister vi noget af vores identitet det danske samfund skal ikke give afkald på sig selv på grund af misforståede hensyn derudover handler madkultur også om fællesskab og hvis vi skal have hver vores

vi jo aldrig mødes omkring et dækket bord

synes jeg generelt at de her debatter om

særlige hensyn fylder alt alt for meget hvad er der egentlig blevet af de gode danske ord nå eller pyt efter min opfattelse

der tale om ligegyldige krænkelsesdebatter der skygger for seriøse diskussioner om folk der reelt bliver chikaneret på grund af

når man hører om jøder der ikke kan færdes med kalot på nørrebro og det gælder udlændinge der udsættes for diskrimination på åben gade og jeg er derfor enig med forslagsstillerne i at vi skal værne om den danske madkultur og at vi skal passe på at særhensyn ikke kommer til at slå skår i fællesskabet

men forslaget er efter min mening

den rigtige løsning på problemet for forslaget vil jo betyde at der indføres endnu flere centrale regler for og rettigheder til en bestemt type mad det mener jeg

er vejen frem den her slags spørgsmål

at blive løst lokalt der hvor man kan få madplanen

hvor man skal få den til at gå op og der hvor man kender de lokale forhold og behov det skal selvfølgelig være helt almindelig dansk skik og brug som

danner udgangspunktet for hvad det er der bliver serveret i danske daginstitutioner men det har jeg altså også fuld tiltro til at man sørger for i de forskellige kommuner vi skal ikke fra christiansborgs efter min mening gå ind og lave ugens madplan så den del af forespørgslen kan regeringen ikke støtte men jeg tror

der er bred enighed om her i folketinget

at vi skal værne om dansk madkultur i øvrigt

sådan at den tidligere regering gik så langt som til at kåre stegt flæsk som dansk nationalret

helt sikker på jeg var kommet igennem med

går vi over til forhandlingerne og dermed er det ordføreren for

ministerens foreløbige besvarelse

det er vigtigt måske lige

var inde på tidligere i produktionen af madvarer i vores offentlige køkkener

de køkkener der producerer måltider for børnehaver plejehjem sygehuse og så videre

måltider baseret på halalkød til dem som man måtte ønske det man efterkommer i udstrakt grad muslimers krav om at få serveret offentlige måltider tilberedt ud fra religiøse principper

helt grundlæggende tænker jeg at man skulle have troet at

især til madvarer med henvisning til at man i et offentligt køkken

med overtro og religion

som sådan i øvrigt må anses for at være et anslag imod den sekulære verdensorden men nej det gjorde man

og det gør man fortsat ikke så kunne man så have forventet at man i det mindste begrænsede serveringen

øvrige borgere så slap for madvarer som var behæftede med den her uønskede religion

i i adskillige offentlige institutioner har man så valgt at sige at eftersom

af hensyn til sådan en rationel og ensartet produktion af måltiderne eller også pakker man det ind

søgt forklaring og jeg forstod at ministeren også var lidt ovre

af hensyn til fællesskabet omkring et

ikke omkring middagsbordet er sådan et dem og os det

så pludselig er i anførselstegn dem der definerer hvad vi kan spise i for eksempel

oplevet episoder hvor institutioner direkte beslutter at der ikke må serveres måltider baseret på svinekød

igen er der ikke rigtig nogen der ønsker at tage hensyn til alle dem som måske godt kan lide svinekød og som

som satans værk

det er jo kommunalbestyrelsen og forældrebestyrelserne der bestemmer hvad vores børn skal spise er der så andre

ifølge dagtilbudsloven

der er en formel frihed til at give børn patienter og borgere

frihed er i virkelighedens verden kun formel

i realiteten gives der kun mulighed for at tilvælge halalkød og tilvælger man ikke det så får man måltider baseret på kød som måske eller måske ikke

så vælger man ikke halalkød

for fjerkræs vedkommende er kødet næsten med sikkerhed halalslagtet uanset hvordan det er mærket

kan man konkludere at friheden omkring religiøse fødevarer udelukkende går i retning af at tilvælge halal

er en falsk frihed det vil jeg mene og det er så bare her at jeg

og roligt ønsker en tilsvarende loyal og ligeværdig mulighed

borgerne mulighed for at tilvælge kød som med sikkerhed ikke er rituelt slagtet

videnskab tilbyder man en gruppe borgere en mulighed eller en rettighed som det efterhånden er blevet

muslimers ret til halal og det må de jo stå på mål for men retten til at

halal tages simpelt alvorligt og den overvejes ikke engang man underkaster sig lystigt

man har kun skuldertræk tilovers for almindelige danskere som

bare stille og roligt ønsker at blive fri for mad tilsat religion og derfor mener jeg at det er nødvendigt for folketinget

og frihed for ali såvel som får anders

folketinget pålægger regeringen at udarbejde retningslinjer og nødvendig lovgivning for madtilberedning i offentlige køkkener således at borgerne i overensstemmelse med dansk madkultur gives mulighed for at tilvælge måltider baseret på ikkerituelt slagtet kød fra lam okse og fjerkræ

og svinekød dukker op efterhånden som danmark bliver et mere kulturelt og religiøst mangfoldigt samfund og det

egentlig er helt naturligt indvandring medfører et kulturmøde og nogle gange ligefrem et kultursammenstød og det bliver hurtigt til folkelige diskussioner og dermed også til politiske diskussioner som nu med den her debat i dag

har vi den holdning at de ansvarlige politikere skal have lov til at fastlægge madpolitikken lokalt og regionalt hvis de mener det er nødvendigt jeg har godt bemærket at nogle ønsker at trække alle beslutninger om det her kulturmøde helt ind i folketingssalen mens andre ønsker at forældre og ansatte på de enkelte institutioner altid selv skal beslutte om der skal gris på gaflen eller ej uden kommunal politisk indblanding

er uenige i begge standpunkter vores holdning er egentlig rimelig simpel hvis en kommunalbestyrelse lægger beslutningen ud til de enkelte plejehjem og børnehaver

har de socialdemokratiets fulde opbakning til det men det samme gælder hvis kommunalbestyrelsen omvendt beslutter sig for at trække beslutningen ind på rådhuset og vedtage en politik der fastlægger hvordan og hvornår der tages religiøse og kulturelle hensyn på kommunens institutioner det samme gælder for regionerne vi har fuld forståelse for at nogle lokalpolitikere ønsker at fastlægge

nogle overordnede retningslinjer det kan være gavnligt for at sikre at forældremøder handler om legepladser og mobbepolitik og andre relevante emner og ikke bliver en arena for religiøs eller social kontrol ved at trække beslutningen ind på rådhuset slipper personalet også for konstant at skulle forklare hvorfor der serveres svinekød eller købes kød det ene eller det andet sted og om leverpostejen har været varmet i mikroovnen før kyllingefileterne har det det har jeg også tidligere sagt i offentligheden og dengang blev jeg mødt af kritik fra mange politikere og meningsdannere nogle hævder at kommunalpolitikere bare skal blande sig langt

institutionernes madpolitik og lade pædagogerne om det selv men jeg tror

kritikken bygger på nogle manglende konkrete erfaringer fra hverdagen diskussionen er ikke ny i danmark

faktisk ikke grund til at vi starter forfra med at opfinde den dybe tallerken tag nu for eksempel nogle eksempler fra den københavnske vestegn hvor jeg selv bor

børns tidligere børnehave i albertslund var cirka halvdelen af børnene muslimer og havde rødder i et andet land og den sidste halvdel havde så familiemæssige rødder i danmark da diskussionen sidst kørte med baggrund i nogle eksempler fra randers satte vores madmor jane

hvor kommunens retningslinjer for servering af mad blev beskrevet for os forældre på skiltet stod der at her blev der både serveret mad med svinekød og oksekød og kyllingekød

serveret fisk og der var også en ugentlig grøddag og på skiltet stod der også at der blev taget hensyn til allergier og religiøse overbevisninger og

besluttet på rådhuset vi kan også tage et kig på brøndby kommune der i sin mad og måltidspolitik for børn og unge fra to tusind og sytten blandt mange andre ting

skriver at der skal tages hensyn til kultur og religion når der bliver serveret mad

madpolitik bygger på danske traditioner og derfor får børn der af religiøse eller kulturelle grunde ikke kan spise en dansk ret på grund

svinekød i tilbudt et alternativ ligesom en nøddeallergiker vil få mad uden nødder der tages altså ikke kun hensyn til lægeligt begrundede særkrav men også kulturelt begrundede men på en måde hvor vi holder fast i den danske madkultur på den måde supplerer udenlandsk kultur den danske i stedet for at erstatte den og det er lige nøjagtig der vi skal lande det fungerer ganske udmærket og uden de store diskussioner i mange kommuner og det er typisk i de kommuner der har haft det her inde på livet i årtier lad os lytte lidt til dem i stedet for på den ene side at udskamme de kommunalpolitikere der træffer de her beslutninger

at tvinge dem til at følge retningslinjer der fastlægges

jeg kan forstå at ordføreren mener at det er acceptabelt og inden for rammerne

sige visse hensyn af lægelig karakter men også kulturelle hensyn

vil spise svinekød så skal det være en mulighed

tolker jeg ordførerens ord men hvad med dem som

rituelt slagtet kød af den ene eller

anden eller tredje årsag hvad med dem det synes

ordførers tale og kan forstå at det ifølge dansk folkeparti skal være muligt at tilvælge kød som ikke er tilsat religion

sige at noget er halalslagtet

var mit indtryk begge steder at det betød at der stod en mand nede i hjørnet og sagde et par religiøse

er tilsat religion til bøffen men for mig er der ikke tilsat noget ved at der er en person der siger et par religiøse ord i slagtehallen det er jeg faktisk rimelig ligeglad med

det her spørgsmål ned fordi så har han ikke sat sig ordentligt ind i problematikken halalslagtet kød er andet end en medarbejder der står og messer

spørgsmål om det lidt overordnede at man anfægter det sekulære princip vi

her i verden altså at religion kommer udefra og går ind og definerer en produktion der er også en dyrevelfærdsmæssig vinkel på det som man godt kan diskutere måske knap så voldsomt her i danmark fordi al halalslagtning herhjemme foregår med bedøvelse men til sidst er der altså også den problematik om

religiøse afgifter der afholdes en halalafgift som går til yderst suspekte personer så der er rigelig gode årsager til at man ønsker at fravælge halalslagtet kød af den ene eller anden årsag

svar på hvordan ordføreren ser på de mennesker

til ganske suspekte personer men jeg vil også holde fast i at netop min sekulære tilgang til det her spørgsmål betyder

anser det for at have værdi politisk værdi at der er nogle der har sagt et par ord hen over bøffen det betyder intet

har sagt et par religiøse ord nede i hjørnet af slagtehallen jeg kan simpelt

albertslund og brøndby kommuner ikke handler om en ret til at tilvælge halalslagtet kød det handler om at få mulighed for at få serveret et måltid som ikke indeholder svinekød på de dage hvor institutionen serverer svinekød jeg er ikke stødt på nogen kommunale daginstitutionspolitikker som forholder sig til at man har en ret til at det specifikt skal være halalslagtet

at man har en ret til at få serveret noget andet nærende den dag hvor der bliver serveret svinekød det synes jeg er en fornuftig politik

selv synes det er at arrangere en børnefødselsdag hvor jeg ved der kommer børn med mange forskellige hensyn så laver vi en pizza med skinke pepperoni kød og en anden med oksekød og når der er forældre til mine børns legekammerater der spørger om der nu er det ene eller det andet i vingummiet eller hvad det er så siger jeg bare at jeg har været i kvickly og at de kan spise hvad vi har købt

jeg kan ikke rende rundt i fem seks eller syv forskellige butikker og kigge på e numre bag på poserne for

og hvis kommunalbestyrelser træffer lignende beslutninger

at vi skal udviske vores egen madkultur den er en del af vores historie

definere vores helt særlige danske identitet som en der tit har haft lange perioder uden for landet

sproglig identitet en historisk identitet eller en geografisk identitet men også at have en identitet der er bundet op på madkultur det betyder noget men for mig handler

et fællesskab hvor man har lov til at leve med en eller anden grad af frihed hvor man ikke får indblanding udefra og slet ikke sådan helt oppe i toppen af pyramiden som det er når vi vedtager love her i folketinget og i forhold til fællesskabet tror jeg bestemt at dansk madkultur kan være med til at skabe en fælles forståelse for hvordan vi definerer os som danskere vi går jo i mit parti ind for at frihed og fællesskab skal gå hånd i hånd og vi mener derfor også at børn og voksne der ikke spiser svinekød stadig væk skal have mulighed for at få et sundt måltid i de institutioner

men det er ikke det samme som at sige at svinekød nu ikke længere skal serveres fordi der er nogle i fællesskabet der ikke spiser det hensyn er vigtige men de må ikke virke ekskluderende når det er sagt mener vi i venstre ikke at

at der er kommet et voldsomt pres på vores institutioner med ikkevestlig indvandring det ser vi jo overalt værdier vi tager for selvfølgelige ytringsfrihed hvad vi egentlig forstår ved et demokrati der er kræfter derude der ikke bare benytter vores uddannelsessystemer

vores vores frihedsrettigheder men også søger at lave alt om

efterlade det i en anden form end de oprindelig

den debat er for mig en af de allervigtigste vi har i vores tid den udfordrer vores institutioner og den udfordrer vores værdier så langt tror jeg jeg er

jeg tror bare ikke at vi løser det ved at lovgive om hvordan madplanerne skal se ud i kommunen den frihed skal ligge lokalt hvor udbuddet af mad tilpasses de lokale forhold og behov men vi skal turde tale åbent om de her udfordringer der opstår med ikkevestlig indvandring og gøre det klart at hvis man ønsker at bosætte sig i danmark

tage danmark og dansk kultur til sig

ikke danmark der skal tilpasse sig at der er mennesker der indvandrer

til danmark der er hensyn at vise men vi skal bevare de institutioner vi har og den ånd de er skabt med med de ord

på vegne af mit eget parti læse følgende forslag til vedtagelse op

at der er bred opbakning i folketinget til at værne om dansk madkultur og at særhensyn til et mindretal ikke må betyde at vi udvisker vores egen madkultur folketinget konstaterer endvidere at der på den baggrund ikke bør indføres særkrav til madordninger i det offentlige på baggrund af religiøse filosofiske eller politiske overbevisninger folketinget konstaterer derudover at kompetencen til at sætte rammerne for et sundt frokostmåltid i daginstitutioner og skoler med videre ligger hos kommunalbestyrelsen med videre kommunalbestyrelsen har således ansvaret for at organisere og tilrettelægge en kostpolitik der tilgodeser de ønsker og behov som kommunalbestyrelsen vurderer

synes det lyder meget flot når man siger at der

særkrav til kosten ude i vores institutioner men det er der og de bliver efterkommet derfor tænker jeg lidt som jeg også var inde på i min egen tale her før at den der frihed

højt besungne frihed man har ude i institutionerne og

i én retning den gælder kun i den retning der går

man nu skal kalde det at den tilsvarende frihed

jeg ønsker at mine børn skal have mulighed for at få et måltid

jeg tror meget på den politiske forbruger

helt med på at der ikke er nogen sådan certificering derude der siger at at her er der

en forståelse for at der også kan være

og på det tidspunkt var det den næstmest kommenterede artikel

hver eneste gang der har været sådan nogle voxpops eller muligheder for at folk har

da en masse mennesker som ordføreren lader i stikken fordi han

det frie valg og der går tingene pragmatisk

at man får diskuteret at man kan vælge mad der ikke har

blev belyst da fru karina due havde

stille spørgsmål tyder på at der er knas med certificeringen og at vi ikke

går hen så det er jo en meget vigtig debat og i kølvandet af den debat uanset hvordan vi så bliver klogere på den

der da opstå et behov hos mange mennesker for at sige jeg ønsker ikke at købe fødevarer af den her type eller at min børn bliver udsat for det og det skal vi da understøtte bare ikke med lovgivning herfra

forbrugere sådan forsamler sig så opdager et frit marked

det ønske og så er der jo grund til at vi står herfra

laver madplaner eller blander os i andet det det må være noget man løfter derude i civilsamfundet det tror jeg godt civilsamfundet selv kan

den certificering som bliver vedtaget ude på de enkelte slagterier mellem

om der egentlig er helt styr på hvor alle de penge går hen så

bliver en mulighed en dag at der er nogle der ser

børn får at spise ude i institutionerne

jo i nogle tilfælde hvorfor

nogle hensyn der bliver taget til muslimske børn og

skal man tage hensyn til alle børn også dem der ikke er muslimer

pointen i min ordførertale var jo netop at sige at

vigtigt at vise hensyn men hensyn skal ikke være udgrænsende

en undersøgelse vil venstre bakke

en undersøgelse at der er eksempler på

hvor det er sådan at hvis du vil have noget

vil venstre være meget behjælpelig med at løfte den debat

med en vis bekymring når jeg ser dansk folkeparti rejse

tider være overvældende

at vi denne gang skulle debattere dansk madkultur selvfølgelig fordi jeg som sundhedsordfører ved hvor stor betydning en god og alsidig kost har for den generelle folkesundhed men glæden var dog allerstørst fordi emnet talte til vestjyden i mig for hvem kan tale om dansk madkultur

natskyggefamilien og den stammer fra sydamerika

har været kendt og dyrket i mere end tre tusind år specielt i chile colombia og peru det kan være svært at forstå men helt frem til femten syv og tredive levede man faktisk i europa uden at kende til

fortræffeligheder først efter den europæiske imperialisme havde underlagt sig sydamerika og inkariget

selv om der til tider var hungersnød

myten siger at det først var den franske militærlæge antonie parmentier

så gik integrationen langt bedre

hentede de såkaldte kartoffeltyskere herop for at opdyrke heden at kartoflen vandt

uværdig til menneskeføde og således skriver pastor lauritz minis fyn i sin dagbog i slutningen af sytten hundrede tallet hvorledes at få potatos yndet af bonden er et spørgsmål af ikke liden vanskelighed … og man kunne måske lettere indføre en ny religion end at indføre potatos et stærkt budskab synes jeg

den fantastiske kartoffel udbredt i danmark og den havde med sit store indhold af c vitamin faktisk stor betydning for

at mod slutningen af atten hundrede tallet

med forskellige forskellige karakteristika fordele og ulemper men dog er de alle sammen kartofler jeg har selv en forkærlighed for bintjekartoflen der med sin let melede konsistens kan trække meget sovs jeg bliver

end udenlandske det ville da være skændigt hvis den danske kartoffel skal skamferes af at der bliver hældt så meget gift ud i vores samfund at den nærmest bliver usund og farlig at indtage det håber jeg vi i fællesskab kan forhindre kartofler smager jo dejligt og har bredt sig ud over det meste af verden hvor den i de fleste kulturer nydes på lige fod med ris bulgur pasta og brød jeg synes jo personligt at kartofler smager dejligt

grønsager og også rituelt slagtet kød

forstå at dansk folkeparti har et problem med rituelt slagtet kød

opfordre de medlemmer af dansk folkeparti har den tendens

falafel som jo primært består af kikærter smager fantastisk og man kan faktisk ligesom med frikadellen sammensætte sin egen foretrukne krydderiblanding og dermed opnå præcis den smagssammensætning som man foretrækker det har den fordel at man nedbringer kødindtaget hvilket både fra en sundhedsvinkel og en klimavinkel er positivt og herudover slipper man for at skulle bekymre sig

ens kød er rituelt slagtet eller ej

helt i den her sammenhæng hvor det handler om

synderlig interesseret i at tale om det der egentlig er dagens

helt kort på baggrund af at ordføreren kommer fra et parti som i hvert fald

med at store dele af de kødvarer der er i vores offentlige køkkener i dag er religiøst

at vi jo er af den opfattelse at religion ikke er noget man spiser men at det er noget der foregår oppe i hovedet og derfor

gøre med hvordan man tænker og ikke så meget med

handler om rituelt slagtet kød det er jo det vi står og taler om her

enhedslisten som var længere fremme i skoene end dansk folkeparti omkring

set det handler mere om god madhygiejne og et godt ernæringsmæssigt indhold

religion kan folk jo så beskæftige sig med når de ikke sidder og spiser

dyrevelfærd og den måde som grønsager bliver dyrket på men jeg har det jo sådan at jeg egentlig helst vil

man lokalt bestemmer hvordan kosten skal sammensættes også på de offentlige institutioner

det var det der var vigtigst medmindre man har et principielt ønske om at det det ikke må være økologisk

kan have nogle problemer men det har man

og aktuelt og betydningsfuldt

det var jo netop en beskrivelse af en del af dansk madkultur som vi fik her fra enhedslistens ordfører

ikke korrekt at man næsten kunne

fordi de mente at det var det var meget sundt at spise og

nogen succeshistorie skvalderkål

er ukrudt i vores haver nu og vi har et pokkers hyr med at få det op

væk muligheden for at holde et indlæg om skvalderkålens udbredelse i danmark

og den så blev opdyrket af tyske indvandrere nemlig kartoffeltyskerne

har gjort at vi har fået udryddet det meste af vores skvalderkål hjemme i vores egen have så man kan faktisk godt lave

en udmærket pesto ud af skvalderkål så der er også nogle muligheder dér

et formål vi får jo

og ikke mindst gennem enhedslistens indlæg her og den debat

udvikle den og det synes

både kartoflen og skvalderkålen er udmærkede eksempler på

og går videre i rækken til herre henrik dahl liberal alliance

tak for ordet formand

starte med at sige tak til dansk folkeparti for at indkalde til den her forespørgselsdebat

der findes mange debatter som har en tilbøjelighed til at forhekse dem der deltager i

hvordan kommer forhekselsen til udtryk den kommer

på den måde at alle deltagerne i debatten med med et trylleslag begynder at sige tåbelige ting ting der gør enhver progression i samtalen umulig og som dermed også gør håbet om

kan risikere at blive ramt af forhekselsen ved at gå tæt på emnet men jeg vil prøve at fremlægge noget der kunne være en byggesten til en rationel samtale om det her emne

hvis man underkaster sig selv

er det et personligt projekt

det kan jo have mange årsager det kan have have medicinske årsager og det kan have kulinariske årsager og man kan forestille sig mange ting

diæt til en markør for om man er inde eller ude af det gode selskab så er det noget andet end et personligt projekt så er det en form for identitetspolitik

og identitetspolitik er jo noget der har mange definitioner nogle af de bedste kan man læse hos den spanske sociolog manuel castells han udgav for mange år siden et

trebindsværk om den tidsalder vi lever i og hele bind tre handler om identitetspolitik

kan ikke gennemgå det her fra talerstolen men jeg vil nøjes med at sige at identitetspolitik er en form for politik som repræsenterer et opgør med grundforudsætningerne for et liberalt demokrati

liberalt demokrati er at vi er bestemt som to ting på en gang vi er bestemt som individer

er bestemt som almene væsener

som individer har vi nogle

rettigheder og som almene væsener har vi nogle helt almene kendetegn vi har vores liv og vores værdighed som er ukrænkelige størrelser vi har ens rettigheder og vi har en rationalitet der er bindende for alle fordi vi alle sammen er rationale

er al identitetspolitik antiliberalt

afhænger af hvem man er om ens argumenter er gode afhænger af hvem man er om man bør anerkendes som mennesker og tildeles værdighed afhænger af hvem man er

spørgsmålet er om identitetspolitik er af det onde det behøver det ikke at være

det er bare irriterende men at opdele verden i halal og haram er en form for identitetspolitik og dermed er det også sagt at det per definition er antiliberalt

der opløser alle de begreber og distinktioner vores samfundsorden bygger på og specielt hvis man forsøger at knæsætte opdelingen med magt at tvinge borgerne i et liberalt samfund til at anerkende distinktionen mellem halal og haram er for mig ensbetydende med at tvinge borgerne til at anerkende et ikkeliberalt eller antiliberalt standpunkt det er at indrette sig på antiliberale principper

set kernen i det som man nogle gange kalder islamisering at tvinge ikkemuslimer til at anerkende islams regler derfor takker jeg sådan set for

mig at vi måske på et mere principielt niveau kunne diskutere hvordan vi i et liberalt samfund sikrer at personer der ikke er muslimer til enhver tid kan blive fri for at anerkendte islamiske regler så ikkemuslimer kan tegne profeten lige så meget de har lyst til fordi det ikke er deres profet det er det der er kernen i et liberalt samfund at islamiske regler er fuldstændig uvedkommende for ikkemuslimer og derfor håber jeg at vi en dag kan tage en helt principiel debat om det væsentlige spørgsmål der er blevet rejst her men tak for at rejse debatten

for at føje sig til rækken af ordførere i dag som faktisk udviser interesse for spørgsmålet og oven i købet en viden om problematikken det har jeg savnet

har sat sig ind i den her problematik når det så er sagt

en del af islamiseringsdebatten

er man villig til at tage skridtet fra kan man sige filosofiske velbegavede ord og så over til handling

afspejler det stade som vi er på i debatten jeg kunne godt tænke mig at vi havde en bredere debat

have en vedtagelsestekst der samler op på den her samlede debat men lige her og nu synes jeg egentlig

ordføreren fremsætter begavede ord men når det så kommer til handling

afventende og så står vi stadig væk i den situation

skal tages men tabes og i realiteternes verden er

den modsatrettede mulighed for at tilvælge

ked af men jeg håber at at ordføreren

mig selv at jeg tror jeg kan diktere den samlede regerings politik så jeg gør det at jeg fremlægger en analyse så godt jeg kan og så er regeringen nået frem til nogle samlede overvejelser og så er det der vi er kommet til i dag

jeg blev helt inspireret af talen om identitetspolitik

identitetspolitik egentlig er jeg tror at at vi ikke altid er enige

er al politik ikke identitetspolitik socialdemokratiets historiske kamp for arbejderklassens rettigheder er vel også på en

identitetspolitik og liberal alliances ønske om

sænke skatten i toppen er vel også identitetspolitik men det hører en anden debat til det var

bare en interessant vinkel på det her emne men vi er jo blevet indkaldt for at diskutere

kød i det offentlige og tak

at diskutere kød i det offentlige nemlig det som udgør en reel

til det som dansk folkeparti mener udgør en samfundsudfordring nemlig den klimabelastning som kød faktisk pålægger vores samfund

efter den her forespørgselsdebat vores eget beslutningsforslag

så tak for at vi får lov til at sætte fokus på det emne to gange

vigtigste videnskab nemlig fns klimapanels rapport om muligheden for at begrænse den globale opvarmning til en

klodens beslutningstagere klimakrisen er

tids største udfordring den truer i sig selv vores eksistens på jorden og den påvirker udløser og accelererer

forandringer eller andre kriser og forandringer blandt andet klimaflygtninge som vi jo alle sammen ved der kommer flere og flere af hvis vi ikke formår at håndtere klimakrisen i tide

derfor vil jeg også gerne sige tak til dansk folkeparti for at få en mulighed

at tale om dansk madkultur i det offentlige

vi sætter ind i forhold til klimakrisen kød er nemlig den mest klimabelastende fødevare vi har overhovedet faktisk viser et nyt forskningsstudie at borgerne i de vestlige lande skal reducere deres fødeindtag med halvfems

det land i verden som producerer mest kød per indbygger faktisk er det tre hundrede og tres

vi spiser ikke det hele selv vi eksporterer rigtig meget men vi spiser fem og halvfems

kød om året per indbygger i danmark og for mig og

er det afgørende at vi både individuelt men også i fællesskab og politisk strukturelt tager ansvar for at stoppe klimakrisen det handler jo som jeg sagde indledningsvis helt grundlæggende om vores egen eksistens på jorden ikke så meget vores eksistens men vores børns og børnebørns eksistens på jorden

set at de klima og miljømæssige omkostninger ved produktion af fødevarer i højere grad bør afspejles af prisen på de landbrugsprodukter som forbrugerne køber

en afgift på kød fra drøvtyggere det er okse kalve og lammekød i første omgang fordi de

set om at vi skal indregne den pris som vores kødproduktion koster for vores natur miljø og klima

forbrugerne køber det er som sagt bare det første skridt men det er i hvert fald også en debat vi

tage når vi taler om kød i det offentlige nu handler forespørgslen her jo om alternativer til rituelt rituelt slagtet kød i det offentlige men man kunne også

spørge sig selv om vi i højere grad burde tale om alternativer til kød i det

i folketinget for snart fire år siden foreslog vi

en vegetarisk dag og der blev grinet rigtig højt dengang over at man kunne komme og foreslå det men faktum er at i dag er der rigtig mange steder både i det offentlige men også ude i det private

simpelt hen af et reelt klimahensyn så spørgsmålet er om vi måske snart kommer derhen hvor

i det offentlige eller at vi i det hele taget måske kommer ned på færre

klimaforandringerne det må vi vende tilbage til men

en særlig relevant dagsorden for folketinget at forholde sig til det er til gengæld den klimakrise

folketinget konstaterer at klimabelastningen fra kvæg og svin alene står for cirka en femtedel af danmarks samlede klimabelastning og at den intensive animalske produktion medfører at et areal i sydamerika svarende til sjælland og falster afskoves til sojaproduktion folketinget konstaterer at konsekvenserne for klimaet af danskernes høje kødforbrug er uoverstigelige og at de klimabelastende fødevarer i dag reelt set er for billige i forhold til den klimabelastning og dermed samfundsskade de forårsager derfor opfordrer folketinget regeringen til at lægge en forbrugsafgift på okse kalve og lammekød således at de negative virkninger ved produktionen af fødevarer på klimaet inddrages i prissætningen dermed undgår vi at sende regningen for konsekvenserne af klimaforandringerne videre til de kommende generationer

i den videre debat selv om det var et bredt dagsordensforslag

om at ordføreren muligvis kunne komme ind omkring bekymringer for kødforbruget men at det fyldte så meget

vi her i eftermiddag reducerer vores kødforbrug med fem og halvfems procent

er klimaet på plads så er den ligesom hakket af så

den her månedlige køddag som vi så får i institutionerne

rituelt slagtet kød ikke rituelt slagtet kød hvem

vil ordføreren mene at at det skulle være lige så naturligt at have retten til at tilvælge ikke rituelt slagtet kød

tage særligt hensyn til at beskytte mindretallet og når jeg siger det er

i et velfærdssamfund end det er at være et flertal

med at blive tvunget til at spise rituelt slagtet kød

problem altså hvor mange danskere

forstået som som kristne danskere eller hvad man nu

forhold til hvordan kød er slagtet i hvert fald ikke noget der står i ens som jeg

så jeg vil egentlig mene at vi har et ansvar

tror jeg bare det er en tænkt situation at man ikke skulle kunne spise noget ganske almindelig slagtet kød altså jeg kender ikke institutioner

hvor det foregår at der kun bliver serveret rituelt slagtet kød så jeg synes også det lidt mærkelig diskussion at tage

institutionerne den store mængde af kødvarer ved man ikke

er den ene eller den anden type kød eller om det er blandet

er en minoritet som siger vi kan så ikke røre ved hvad de andre spiser

det tilfælde må man jo tage det op

i den enkelte institution på institutionsniveau og

ikke forestille mig at man ikke ville tilgodese

hensyn hvis det blev bragt op jeg spørger bare til hvor stort problemet egentlig er derude altså er det spøgelser som man ser fra dansk folkepartis side eller er det reelt sådan at der er forældre der har det her problem i hverdagen jeg kender

er ordførerens udtalelse om at i et samfund som det danske skal flertallet underkaste

det jeg vil gerne høre er

at det store flertal af mennesker her i landet som

er ordførerens eget ordvalg jeg sagde at jeg mener at i et samfund som det danske

skal flertallet tage særligt hensyn til mindretallet ja jeg sagde særligt hensyn

bliver en principiel debat om hvordan man ser på det her med at man har

som udgør normalen og så er der nogle der lever på andre måder

det jødiske mindretal i danmark er blevet accepteret i danmark gennem rigtig mange hundrede år og har fået plads til at være her med de kan man sige vaner og traditioner som de har og det synes jeg vi har vi har favnet rigtig fint i danmark det synes jeg skal gælde for alle de mindretal der er i danmark at vi forstår og tolererer og giver plads til at man lever på andre måder end flertallets

til mindretallet at flertallet ikke må tegne muhammed

der er jo ikke nogen lovgivning der siger at man ikke må tegne muhammed men bare fordi man ikke må noget

det ikke nødvendigvis fordi man skal gøre det

og den næste ordfører jeg ser i salen er herre holger k nielsen sf

det forandrer sig hele tiden jeg

op på en efterskole og der sad jeg hver dag

sovs og kartofler og frikadeller én frikadelle per person det var

af norsk øllebrød eller sagovælling eller hvad

spiser op så tænk på alle de kinesere

rejse tog til gardasøen på charterrejser og med

noget der hed pasta noget der hed spaghetti

for måltider i form af

orientalsk mad falafel

frikadeller for det skal du gøre

er dansk mad man fandt ud af at dansk mad

bemærke når vi nu taler om at muslimerne er

hertil at i mange hundrede år har vi jo

jødiske madvaner

og den jødiske slagtemetode er mig bekendt

man slagter det det er så en anden diskussion

de her diskussioner ude omkring i

kom med et meget meget begavet indlæg hvor han forklarede hvordan man håndterer det

fornuftigt at det udelukkende er på den enkelte institution

at det bliver lederen på den enkelte daginstitution der skal tage stilling til det her men det afgør man bare kommunalt

vi kan sidde og tage stilling til her i

hvis vi nu skal være helt ærlige

et samfund der ikke har de meget store og voldsomme konflikter det må jeg sige man finder ud af det

og det fungerer jo tak

rejse igennem tiden med sagosuppe og hvad vi ellers har frem til

jeg synes faktisk ikke at ordføreren går ordentligt ind i den her problematik vi taler om det kan godt være at ordføreren

synes det er et latterligt problem at tale om og det kan også være at det er det for nogle men vi har stadig væk en problemstilling

det er sådan at religiøs påvirkning af fødevarer er en realitet i dag og muligheden for at tilvælge halalkød ude i institutionerne og sygehusene er en realitet i dag også selv om ordføreren synes det er latterligt

ordføreren som kommer fra et venstrefløjsparti hvor

religion er latterligt hvordan kan man stå med hænderne i lommen og bare ryste på hovedet af det og når man så endelig må acceptere at det finder sted hvorfor så ikke give sådan nogle som mig og andre muligheden for at sige vi gider ikke religion i i vores mad vi lyttede faktisk til

for tredive år siden mente at religion var opium for folket vi vil ikke have om ikke opium

i det omfang venstrefløjen har begået fejl er

jeg sagde før blev kartofler og skvalderkål

bragt op af munke i sin tid fordi de ville

kylling i et supermarked uden at den er halalslagtet det gælder måske en økologisk kylling skal man betale tre gange så meget som

at halalslagtning er så almindeligt på slagterierne at når man går ud og køber almindeligt kød

mange mange år

alene det forhold at ordføreren selv erkender at det er vanskeligt at komme uden om religiøst tilberedt kød halalkød

er en gruppe mennesker som ikke ønsker religion

betyder ikke så meget må jeg forstå og det er så også okay men der er en gruppe mennesker som er trætte af religion i køkkenerne

hvis jeg går ind i den lokale kvickly i valby og køber en kylling

købt kyllinger

kender jeg jo ordføreren som et umådelig vidende og tænksomt menneske og derfor vil jeg gerne have en kommentar til hele den her opdeling af verden i halal og haram som jo

islamisk opdeling af verden

er der nogen form for god islamisering og

dårlig islamisering hvor står ordføreren og sf i forhold til islamisering af

men jeg har svært ved at se at danmark er ved at blive islamiseret der bor en masse muslimer i danmark

mindre jyske provinsby en købstad

hvad vil sf gøre i forhold til islamiseringen af danmark der boede ikke en muslim i tredive kilometers omkreds af den by

så det er også noget med at det

talt vældig meget op af visse politikere af visse medier at vi er tæt på at blive islamiseret for

sharialov det er det man ser i saudi arabien

jo ikke der vi er hverken halvvejs trekvart en tiendedel eller promillemæssigt vel

det forhold at det de facto er forbudt at tegne muhammed er jo en underminering af grundlovens § syv og halvfjerds

godt klar over at flemming rose har sine egne erfaringer på det felt ikke og jeg synes da det er et problem men

sige at ytringsfriheden er knægtet i det her land vel

flere korte bemærkninger og jeg ser ikke flere ordførere der har bedt om ordet så derfor er det nu udlændinge og integrationsministeren værsgo

regeringen jo fuldstændig enig i at vi skal værne om dansk

enig i at vi skal indføre endnu mere detailstyring fra christiansborg men vi skal selvfølgelig sørge for at der er

ikke kan få mælk kød eller hvad det nu skulle være vi skal ikke lade os diktere af et

på grund af misforståede hensyn så enkelt synes jeg egentlig det kan siges

at den har været fin

ministeren og ordførerne for

er den her diskussion om halal og rituel slagtning faktisk vigtig men fred med

kan se tegn på islamisering selv om han

indrømmet at han ikke kunne finde en kylling nogen steder som ikke

man virkelig vil det frie valg i den ene retning

at at man fra ministerens og

er et fremskridt det vil jeg gerne sige

det bliver sidste gang vi kommer til at tage en debat i folketinget måske ikke lige

jeg sige en særlig tak til liberal alliances ordfører for at tage ordet islamisering i sin mund i den her debat

også det det handler om og grunden til at jeg selv har været tilbageholdende med at bruge ordet i dag selv om jeg havde alle argumenter for det

man tager tyren ved hornene fra liberal alliances side og kalder tingene ved deres rette navn derfor er jeg måske i virkeligheden

hvad fremtiden bringer i hvert fald er det helt sikkert at debatten om

dør i dag

ikke afmelde sagen af den

vi tager lige en dyb indånding på et minut eller halvandet og det kan se at ministeren også er enig

starte behandlingen af et beslutningsforslag uden at det parti der

beslutningsforslaget er til stede men nu er alt på plads og derfor starter vi

okse kalve og

pålægges en forbrugsafgift på

vil dog ikke være hensigtsmæssig af en række årsager

er det forventningen at afgiften kun vil have en meget begrænset effekt på det danske klimaregnskab

det danske forbrug af oksekød vil falde produktionen i danmark vil dog formentlig kun falde meget lidt idet kødet i stedet for vil blive eksporteret så selv om danmark har et hjemmemarked for kød

ikke flytte meget på hvor meget kød der bliver produceret i danmark men muligvis

er det mest belastende derfor foreslår man ikke at afgiften skal gælde svinekød eller kyllingekød og

ud fra sådan en klimamæssig argumentation

afgift skaber man den situation at

fået en meget lille klimaeffekt men

andre miljømæssige effekter som man så får får fremmet afgiften vil også være et administrativt monster og der kan man

der må jeg sige helt ærligt efter tusind dage i skatteministeriet

det må man ikke nej så fortryder

at opfinde nye afgifter og det der på papiret

en ligetil politisk løsning

ved at opfinde et ny afgift

står og klapper ude foran forhandlingslokalet

til tv avisen når embedsmændene så skal omsætte det der politisk er besluttet og det skal virke ude i virkeligheden dukker alle problemerne op og hvis man lavede en afgift på kød

vil der dukke enormt mange

bare noget vi sælger i fire hundrede

nede netto eller i fakta det bliver også blandet i en masse ting og der skal man jo finde ud af

altså ikke afgift på men hvis det

en leverpostej eller er der andre ting i pølserne kødfars med videre så derfor kan det godt være

at redde vores klimaregnskab på

meget meget kraftige argumenter imod det og derfor afviser regeringen beslutningsforslaget jeg vil dog sige

helt enige med alternativet i

på trods af at landbrugssektoren har reduceret sin klimapåvirkning betragtelig siden nitten halvfemserne og de danske fødevarer

med til det her forslag kunne man så sige fra alternativets side nej vi har faktisk gjort en hel masse vil gerne gøre mere men det indbefatter ikke en afgift på

der skal finde fremtidens løsninger så landbruget kan

kraftigt reducere deres klimapåvirkning og deres

jeg tror at hvis man skal i mål med det vi alle sammen ved nemlig at vi passer bedre på vores klode

det tror jeg er en rigtig dårlig idé når man får det rullet ud og

i virkeligheden er der teknologiske metoder hvor man hurtigt og langt mere effektivt kan nå

vil det også være regeringens anbefaling så til sidst kan jeg ikke lade være med at drille alternativet lidt venskabeligt kærligt

det synes jeg der skal være plads til problemet med afgifter er jo

de mest velhavende kan være ligeglade med

dem der har de små indkomster bliver hårdest ramt

at afskaffe afgifter rigtig meget socialpolitik

der skal betales sytten kroner mere i afgift

også nogle fordelingsmæssige argumenter og derfor vil jeg slutte af med at læse op

enhedslisten

problemet er jo at den enlige mor kommer til at betale sytten kroner ekstra for et kilo hakket oksekød mens de rigeste kan købe oksemørbrad for fire hundrede kroner og så kun blive udsat

ikke altid enig med enhedslisten de plejer normalt at gå ind for nye afgifter men lige præcis på det her område

med herre søren egge rasmussen og derfor

vil lige tage den med den sociale slagside først

er jo sådan at vi har mange politikområder og vi har også socialpolitik i vores regeringsprogram og der er det sådan at hvis man

vil det blive lidt dyrere at købe nogle af kødprodukterne det vil blive noget billigere at købe grøntprodukterne fordi der vil vi halvere momsen

så hele pointen er jo faktisk at vi gerne vil have alle til at reducere i kødforbruget ikke blive vegetarer eller veganere det ikke det vi siger vi siger bare

kombinere sig til et lavere kødforbrug og det er jo netop det som nu er mit spørgsmål til ministeren er det ikke rigtigt at afgifter

den store effekt direkte på produktionen

få forbruget til at skifte sig væk fra det der er den største klimabelastning er det ikke rigtigt vil virke

de videnskabelige undersøgelser der er lavet og den empiri der ligger bagved

jeg er i voksende grad skeptisk over for

nogle af de små miljømæssige afgifter nu har den effekt som vi tror de har bare fordi de havde det for tredive år siden har de det så i dag hvor vores købsmønstre har ændret sig

det ikke kun det argument jeg afviser forslaget med

de administrative udfordringer og dem er der altså også mange af

jeg tænker jo at

godt kunne tænke sig at afskaffe afgifter på benzin diesel og andre energiformer tobak

jeg tænker at det jo netop er afgifter som har vist deres

folk til at købe mindre biler dengang man

kødforbruget eller klimabelastningen der er knyttet til vores fødevareindtag ned

det her vil kunne mærkes særlig for de små indkomster men

en gennemsnitsdansker som køber fire hundrede

tror jeg at man skulle skrue voldsomt meget mere op for afgiften før man

de ønskede effekter

min vurdering men selvfølgelig er der en effekt af en afgift jeg skal også afsløre her at vi faktisk har haft en afgift på kød i

venstreminister og en borgerlig regering det var fedtafgiften

støtter forskningen i i teknologi der kan

hvordan landbruget bruger sprøjtemidler hvordan landbruget i øvrigt laver

ved at øge biodiversiteten også

er det fordi det jeg primært beskæftiger mig med som skatteminister er skattedelen men jeg er sikker på

indhente et godt og omfangsrigt svar fra mine kollegaer klima energi

det gør den nok ikke fordi enhedslisten går ind for en afgift på

det ville være administrativt meget meget svært at gennemføre en sådan afgift og også finde ud af

til ordførertalerne først er det herre jens

tak til formanden for ordet og tak til alternativet for at

er nødt til at øge vores ambitioner på klimaområdet og at vi også er nødt til

støtter ikke den konkrete model som alternativet her foreslår nemlig en afgift på udvalgte kødprodukter og det er der flere forskellige grunde til

bruger afgiftsredskabet i i for høj grad

en negativ social slagside vi risikerer at nogle af dem som jo i

paradoksalt nok har mindre andel i i klimaforandringerne fordi de bruger forbruger mindre fordi de

bærer en meget stor del af prisen for omstillingen og det er også klart som skatteministeren

i budgettet for en sosu assistent end for en direktør

afgift på oksekød så af det hensyn

vi skal passe på med

ansvar for at samle folk i klimakampen

det faktisk forbrugsafgifter som har ført til at der er meget store demonstrationer og

en gruppe af befolkningen føler at de ligesom bliver placeret på det forkerte hold om man så må sige og at

folketingssalen eller andre steder i samfundet som siger

så vi frygter at vi i virkeligheden deler folk op ved

at individualisere ansvaret og så kommer jeg lidt videre til nogle af de andre grunde for

heller ikke sikker på at vi kan redde klimaet på den her måde og det skyldes jo

alle os i folketinget inklusive

at spise det kød derfor risikerer vi i virkeligheden at mens vi får skabt et skel mellem dem der har råd til det og dem der ikke har råd til det så fortsætter vi med at forbruge kød på en måde som er ubæredygtig og derfor ville vi hellere kigge på hvordan vi regulerer og sikrer at landbruget udleder mindre klimagas i sin produktion af kødet

så sikrer vi at en effekt på klimaet nemlig ved at vi nedbringer belastningen

er opløftende at høre skatteministeren det var lige ved at skatteministeren var mere progressiv ved

reducere udledningen fra landbrugsproduktionen

mere end miljø og fødevareministeren og energi forsynings og klimaministeren var i går da vi havde et samråd om det

det vi hører fra regeringen lige nu er jo desværre at der er meget lidt man synes man kan gøre i forhold til at nedbringe landbrugets klimabelastning og der tror vi nok blandt andet

det som skatteministeren henviste til en ændret fodersammensætning og en anden udslusning af gyllen i staldene og

kunne være mange ting som man kunne tage fat på meget oplagt er jordreformen som også blev foreslået i går af landbrug fødevarer

som en meget effektiv

vi støtter ikke op om beslutningsforslaget det gør vi ikke både fordi vi frygter at en afgift rammer socialt skævt men også fordi vi frygter at der sådan set er for mange

at overforbruge det er så bare nogle enkelte som gør det

vi ønsker ikke at skabe den opdeling i befolkningen som det også bliver taget ned som og opfattet som hvis man føler

dyre kød bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt af en afgift som faktisk ender med ikke at redde klimaet

det var spændende at komme rundt omkring de forskellige virkemidler jeg er jo enig i at

også skal arbejde med selve erhvervet for at få en reduktion derude og det har vi jo også en række forslag til i vores

afgifter det gælder også tobaksafgiften afgiften på is

lang tradition i danmark for at have afgifter på nogle ting og det løser vi jo så ved samtidig at have en socialpolitik hvor vi laver en vis udligning

et forholdsvis lige samfund vi har

at hvis vi lægger afgift på

for eksempel løfte noget afgift af grøntsager vi foreslår for

det til at gå op og få skabt en adfærdsændring der er nødvendig

også med socialdemokratisk

en række afgifter på forskellige produkter det vi advarer imod er at man tror at man kan løse alle de problemer

afgiftsinstrumentet og det er i virkeligheden både på plus og minussiden

en grænse for hvor langt man kan drive afgiftsredskabet i forhold til den sociale balance som vi ønsker

enten er de her afgifter relativt små hvis de skal være socialt bæredygtige

så får man ikke de folk som har penge nok til at

og meget ekskluderende for dem der har færrest penge hvis man skal have dem der har penge nok

i virkeligheden fordi jeg synes det er et upræcist redskab til det vi gerne vil nemlig at sikre en lavere klimabelastning fra vores fødevareproduktion

er for et redskab man mener er mest effektivt at

lidt på at vi havde et eksempel jeg tror det var i to tusind og syv hvor man indførte den grønne ejerafgift på

og der så man jo faktisk en ret hurtig reaktion

gradueret hvor høj afgift man skulle betale alt efter om det var en a mærket b mærket

lidt det samme vi vil her på kød vi starter med det

og så vil vi få et skift nedad til kyllingekød måske eller til grøntsager i højere grad

kommentar til det at på papiret og i teorien kan det godt være en måde at flytte forbrug på men vi tror ikke at man kan gøre det med de prissignaler

med mindre man vil lave en meget høj afgift som så har en meget stor social slagside vi tror i virkeligheden at den klimaeffekt som vi jo er enige om vi gerne vil opnå

mere effektivt opnå ved at lave strukturelle ændringer og regulering af produktionen og sikre at nogle af de gode redskaber der findes i landbruget i dag bliver udbredt til nogle flere så vi nedbringer

og halvtreds som alternativet har fremsat går jo som det allerede er fremgået af debatten ud på at indføre en forbrugsafgift på okse kalve og lammekød på sytten kroner

mine forgængere her på talerstolen har brugt nogle af de samme argumenter

stilling ud fra det handler først og fremmest om

en meget skæv social fordeling det vil være sådan at at de fleste

forslaget her og vil bare betale de sytten kroner ekstra per

med med lave indkomster som vil blive ramt og som vil være tvunget til at

holde op med at spise kød det synes vi ikke er en rimelig måde at fordele byrderne på og alene af den grund er vi modstandere af forslaget man kan sige at

tror vi også at det vil have en meget begrænset

afgiften har et niveau hvor rigtig mange vil fortsætte med at leve som de plejer at gøre og dermed

afgiften jo altså bare alene have

fiskalt effekt altså være et instrument til at få flere penge i statskassen på man kan også forestille sig at forslaget her vil føre til en øget grænsehandel med kød

med mange varer som er belagt med forskellige afgifter

da oplagt at oksekød ville være

en en grænsehandelsvare når danskerne alligevel er i tyskland for at købe øl og sodavand

til det her så har skatteministeren været inde på at at afgiften her vil være svær at administrere

været lignende eksempler før på på forskellige afgifter og fra min egen tid som

skatteministeriet og skal derfor ikke stå for den praktiske udformning af afgiften men alene på på de reaktioner der kom på den

er vaccineret mod den slags afgifter på samme måde med med forsyningssikkerhedsafgiften eller den såkaldte brændeafgift som også blev introduceret for

en del år siden hvor der skulle lægges afgifter på stort set alt hvad der kunne brændes af på raftehegn på juletræer

så man skal være meget varsom med at indføre

danskernes vrede endelig vil jeg sige at

med danskernes opbakning

til til grøn omstilling det er ellers noget som jeg ved

jeg tror bare at hvis man begynder at gribe så voldsomt ind i folks hverdag som at

mister man en stor del af opbakningen til det politiske projekt som som alternativet ellers lever og ånder for så med de ord skal jeg sige at

dansk folkeparti afviser beslutningsforslaget

afskære nogen fra at spise kød og det er jo slet ikke tilfældet

så afskærer folk fra at køre bil man har bare en lidt højere omkostning hvis man tager det valg og det kan så i

få folk til måske at vælge offentlig transport eller hvor det er muligt at tage cyklen i stedet for og det er jo lidt det vi gerne vil

nemlig at få folk til at vælge

i første omgang det skære oksekød at få forbruget af det lidt ned

en mindre andel af kød og en større andel af grønsager det er stadig og måske endda et sundere

der er jo en trend i gang derude der er rigtig mange

her med at spise mindre kød af tror

ordføreren ikke at det også vil kunne ske lidt bredere i befolkningen

en adfærdsregulerende effekt på dem som kan mærke afgiften og det er netop det der er pointen her jeg jeg tror at folk

som har råd til at gå ind på en restaurant og bestille en bøf til to

har svært ved at få deres budget til at hænge sammen

som de har lyst til og ønsker at gøre det synes jeg

at benytte nu nævner

også folk også på deres levebrød hvis man er afhængig af at have en bil at køre til arbejde

ikke bare skifte den ud med offentlig transport hvis der ikke er offentlig transport der hvor man bor så det er et andet eksempel på at

ikke har de allerhøjeste indkomster

om

masser af tiltag der gør at lavindkomstgrupper vil have flere penge

og dermed kan vælge om man stadig vil købe kød eller måske følge den her trend som vil

blive forstærket af en lidt højere pris på kød og en lavere pris på grønsager så vil man jo kunne købe flere grønsager

og få sig en sundere hverdag så

eller politisk at beslutte at de ikke skal

derfor vil jeg ikke lægge afgifter på kød

troet at det var fritz og poul fra nordsjælland der

fremsætte beslutningsforslag

beslutningsforslaget at afgiften skal finansiere den sociale slagside som beslutningsforslaget selv har

at det kød som man så ikke vil sælge helt så meget af i danmark

gå til eksport så så hele den her tankegang er som i nok kan høre

noget som venstre ikke kan bifalde

deres valg af fødevarer osv

og derfor har vi som en del af vores klimaudspil også lanceret at vi kommer med et klimamærke sådan at den enkelte forbruger kan stå nede i supermarkedet

og derved kan de så være en

når nu det drejer sig om det her område det er et utrolig vigtigt område men forslaget i sig selv

danskerne til og understøtter dem i

de øvrige udfordringer vi har på fødevareområdet inden for landbruget som er en stor klimagasudleder hvorfor jeg glæder mig over at vi helt generelt har taget mange initiativer allerede nu

og så videre regeringen har allerede meldt ud at det blot er de første step

understrege at det her ikke er et forslag som venstre bifalder

regeringen har lagt op til at vi skal have en egentlig mærkning og som jeg forstår det i forslaget tænker man her på sådan en rød gul grøn agtig mærkning

grønt stempel det her er et klimarigtigt valg og at nogle kan ende i den anden ende af skalaen som et

et grønt mærke på noget som kan have en høj klimabelastning for eksempel kød

med et rødt mærke fordi de er lidt dårligere end andre grønsager hvordan tænker

der kommer på altså rød gul og grøn hvor vi

at det der er et grønt produkt

men det er min forventning at ligesom når du vender dine fødevareprodukter om på hovedet i supermarkedet for at se efter hvor mange proteiner der er i det

mange kulhydrater der er i det produkt

drivhusproduktioner med opvarmning det kan være tomater agurker og hvad ved jeg som har en større klimabelastning ved at blive produceret herhjemme end ved at

i en lastbil og transporteret fra sydeuropa til danmark men

som et klimamærke skal afspejle så det skal ikke være noget med følelser for en dansk

men det skal være et mærke som afspejler hvor der er en klimabelastning ved transporten men som også afspejler at der er

klimabelastning ved en produktion herhjemme

vil jo være en forbrugeroplysning så det er jeg glad for at høre og jeg føler mig betrygget ved at kunne gå videre i eventuelle forhandlinger om den her klimamærkning

og den næste ordfører er herre øjvind vilsholm enhedslisten værsgo

at høre ordførerens anerkendelse af problemets størrelse og jeg og jeg tænker at der er lidt der handler om

det som vi gerne vil med en klimaafgift på kød

få folk til at vælge kød lidt sjældnere og vælge noget andet i stedet for og vi starter med oksekødet som er det der har den allerhøjeste klimabelastning jeg forestiller mig fordi vi har et ønske om en grøn afgiftsreform at der kommer flere produkter på hen ad vejen når vi har prøvet det af så kommer der det hakkede kød så kommer der måske nogle mejeriprodukter og så kommer der ris og andre ting der har en høj

og på den måde kan vi få flyttet forbruget både i en sundere og mindre klimabelastende retning så vil vi jo også gerne arbejde med landbruget som sektor

er vigtige men jeg tænker at er

så så hvad tænker ordføreren i den sammenhæng med forslaget om en

hvordan vil man håndtere det skal det være på eu niveau eller kan man bare gøre det i danmark

noget vi skriver i bemærkningerne til vores forslag altså at det har vi tænkt os at noget af provenuet skal gå til og vi har i vores eget udspil adskillige tiltag der gør at lavindkomstgrupperne får flere penge mellem hænderne så det kan vi sagtens finde ud af

energiaftale som alle folketingets partier indgik

i sommer med en målsætning om at i to tusind og halvtreds skal danmark være

selv synes vi har fået ind i aftalen som er

få noget privat kapital ind i den grønne omstilling altså at det bliver mere markedsdrevet så vi synes at det her spørgsmål helt generelt er

vigtigt og i modsætning til hvad rygterne måske vil sige

imod alle skatter og afgifter vi synes feks at afgifter på negative eksternaliteter

er en fornuftig ting at have men vi er også tilhængere af et rationelt skattesystem og

så selv om der er nogle meget anerkendelsesværdige formål her

betænkeligheder som skatteministeren

har nævnt og som flere andre ordførere også har nævnt altså at

det her afgiftsforslag sådan teknisk ikke er noget særlig godt forslag der er og

der er hele spørgsmålet om den sociale slagside der også er

for med socialpolitik er nogen særlig god løsning

en metafor der fører penge fra borgerne ind i staten og ud igen er meget utætte altså der går der går rigtig mange penge tabt ved

store transaktionsomkostninger

en nettoneutral tilstand er en aftale som

et helt fornuftigt mål og selv om det også er fornuftigt

have afgifter på negative eksternaliteter så er der altså også noget noget afgifts og skatteteknisk håndværk der ligesom skal være på plads og det synes vi simpelt hen ikke at det her forslag

et formål med at afgifter

udveje negative eksternaliteter

samfundsomkostninger som markedet ikke selv kan se kan man så bygge ind ved hjælp af en afgift det er jo faktisk netop det vi har gjort

kan læse i bemærkningerne at vi har beregnet os frem til de sytten kroner det er ikke ti kroner eller tyve

den frie markedsøkonomi på

som er velkendte som man kender fra supermarkedet man ved at man

det ville da være forholdsvis enkelt at sige sytten kroner for den

så er vi i gang kunne det ikke give mening

meget godt rede for det altså at der vil være nogle transaktionsomkostninger ved

slags som vil gøre det meget svært det skrækeksempel man altid tager frem er

nøddeafgifterne hvor næsten hver eneste nøddesort man kunne komme i tanker om havde sit eget afgiftsniveau og når man så laver nøddemiks skulle man sidde og lave meget meget komplicerede beregninger med store regneark og alle fordele der eventuelt kunne være med at have afgiften forsvandt jo

når fagfolk i skatteministeriet advarer om høje transaktionsomkostninger

det altså noget jeg og vi tager alvorligt

det er da klart at blandingsprodukter kan blive mere komplicerede man så nævner ordføreren også at at ordføreren er rigtig glad for energiaftalen og

et samlet mål som vi alle er enige om i

mener ordføreren virkelig at der er virkemidler på bordet i dag i aftaler som kan få landbruget og især landbrugets høje kødproduktion til for alvor at gå i gang med omstillingen til meget lavere klimabelastning

de virkemidler der kommer vil vi se at de vil komme i et accelererende

tusind og halvtreds der være flere gode virkemidler tættere på

kurve for den teknologiske udvikling

jo den der baner vejen for at man kan få

en markedsbaseret omstilling og det er også det man har set med vindmøller så vi tror at de største forbedringer komme i årene to og fyrre til halvtreds og der vil vi se rigtig meget der

for det

venstre ser ikke ud til at være til stede herre holger k nielsen socialistisk værsgo

sige følgende forslagsstillerne har ret i at klimaforurening fra landbruget er et meget stort problem en samlet opgørelse viser at landbruget alene står for tredive procent af vores klimaforurening godt nok reducerede landbruget deres klimaudslip mellem nitten halvfems

to tusind og ti men siden da

før danmark kan blive et lavemissionsland skal klimaforureningen reduceres markant men det kommer ikke til at ske uden at der sker noget markant i landbruget derfor har sf også fremlagt en klimalandbrugsplan der vil nedbringe udslippet med mindst fem og tyve procent i to tusind og tredive den har også en række andre

skovrejsning at udtage de jorder som klimaforurener mest krav om behandling af alt staldgylle og en række andre forslag det er konkrete forslag som bør vedtages hurtigst muligt samtidig er det rigtigt at danskerne bør reducere deres kødforbrug især af rødt kød og det er der både gode sundhedsmæssige grunde til og gode klimagrunde til vi ser allerede tendenser til et fald i kødforbruget bør man så ikke lave en klimaafgift på kød det er der argumenter for men det er meget vigtigt at udforme den rigtigt sf foretrækker en afgift på klimabelastning i produktionsleddet det vil nemlig give landmændene en tilskyndelse til at finde måder til at producere kød med lavere klimaaftryk

det findes der metoder til lad mig bare nævne at en kvægavler der går fra at

dansk dyrket foder og desuden sørger for bioforgasning af gyllen vil reducere klimaaftrykket markant kort sagt bør en afgift ramme den faktiske klimabelastning og ikke den gennemsnitlige og så er det sådan set også skævt at inddrage nogle fødevarer men ikke andre

og det er vigtigt også for den folkelige forståelse derfor har sf foreslået at der nedsættes en kommission til at se på hvordan vi kan påvirke forbruget og i øvrigt også madspildet herunder om at man kan udforme en afgift der rammer rigtigt hvor håndteringen af import og eksport også er en udfordring vi mener ikke det er hensigtsmæssigt i huj og hast at lave en afgift der ikke påvirker den måde som okse og lammekød produceres på især i en situation hvor mange faktisk er ved at tilpasse deres kødforbrug der er bedre måder

at gøre noget ved landbrugets klimaforurening på men vi medvirker gerne til en beretning om et kommissionsarbejde som før beskrevet der som forslagsstillerne nævner også skal undersøge de fordelingsmæssige konsekvenser af en afgift og hvordan dem med små indkomster kan kompenseres men vi er imod forslaget som det ligger selv om intentionerne er gode

selve branchen landbruget

rigtigt forstået at man egentlig gerne vil se på mulige afgifter men

lade en kommission dykke ned i det og så komme med nogle kloge bud på det

det sådan det skulle forstås skulle forstås

få nærmere undersøgt hvordan det i givet fald kan kan udformes

tak til alternativet for beslutningsforslaget og for at give os muligheden for

fælles mål i den her sag

grads temperaturstigning og det er vigtige mål

så stor opbakning til alternativets forslag i salen i dag men

og vi kommer heller ikke til fra konservativ side at

der er en række forskellige grunde til at vi afviser det og jeg vil ikke komme med noget banebrydende som ikke har været på banen i debatten allerede men lad mig lige for god ordens skyld gå det igennem

ønsker vi konservative ikke at det skal blive dyrere at være dansker vi er et af verdens hårdest beskattede folk

må vi også i de midler der bliver krævet ind over skattebilletten allerede i dag kunne prioritere klimaindsatsen vi politikere har et ansvar for at

også bliver brugt til at prioritere klimaindsatsen

til at opfinde nye afgifter for

kød er en betydelig afgiftsstigning

og vi bekæmper sådan set rigtig mange afgifter på andre områder

i en pulje til netop at se på hvilke initiativer

vil blive et bureaukratisk monster og jeg har alligevel lidt respekt for når skatteministeren som har været skatteminister de sidste tusind dage og må jeg formode har oplevet lidt af hvert

der kom også nogle glimrende eksempler på hvorfor det her ikke er så ligetil at beregne derudover ser vi jo

udvikling på det her område eksempelvis har

det produkt der hedder hakket som er plantebaseret fars og

det produkt på kort tid og det interessante er

rigtig stor del af danskerne som ikke nødvendigvis er vegetarer

ved kød og det synes jeg er et fint eksempel på at danskerne

og hvis jeg skal

i har været med til at sætte fokus på at der er et klimaaftryk ved kød

jeg synes også det er alletiders at få en mærkning af produkter ikke kun kød men også

flere danskere er interesseret i at træffe

der er nogle der vælger at se fuldstændig bort

hensyn til det her når de putter varer i indkøbskurven og den mulighed skal vi give dem så er der hele den sociale slagside som bestemt også er et væsentligt argument i hele den her debat så synes jeg at min socialdemokratiske kollega herre jens

vi risikerer at den folkelige opbakning smuldrer hvis vi eksempelvis begynder på sådan noget som det her

og det er altså bare et enkelt bevis på at vi også skal tage den folkelige opinion ganske alvorligt når det gælder

indsatsen for klimaet og jeg tror den folkelige opinion

i den her sag så det er bare en række

eksempler på hvorfor vi fra det konservative folkepartis side ikke kan bakke op omkring det her beslutningsforslag men

det klimaaftryk der er ved kød og så kan folk træffe deres valg

skal vi ikke tale direkte til medlemmerne

have yderligere afgifter er det sådan generelt

også arbejde med at hæve nogle afgifter netop klimaafgifter og så sænke andre ting

på den måde sørge for at generelle skattetryk ikke nødvendigvis

altså man kunne bruge afgifterne

der lige skal tilbage i gamet til herre rasmus nordqvist vil

imod at bruge afgifter adfærdsregulerende det er

vi har eksempelvis foreslået i vores parti at hæve afgiften på cigaretter så en pakke cigaretter kommer op på at koste tres kr fordi vi ved at det vil have en markant effekt

de penge der kommer ind i provenuet ønsker vi at lette andre afgifter med fordi vi

folkeparti så vil være positive over for mere generelle klimaafgifter eller

kunne træffe et oplyst valg og det får vi først og fremmest sikret med den her

at vi fremadrettet skal tage en principiel diskussion om om man i højere grad skal kunne se

det konservative folkeparti er den vej vi skal

for anerkendelsen af at vi har

skal blive dyrere at være dansker

jo så sige at det her bare et af mange forslag vi har vi har også et forslag om at halvere momsen på grøntsager og det er jo netop fordi grøntsager er en af de

at hvis man spiser som man plejer

det er svært at sige hvor man så lander men hele formålet med den her øvelse er

at få folk til at dæmpe forbruget af kød altså købe lidt mindre kød

forstår jeg også

ordføreren anerkender afgifter netop kan

jeg deler desværre den bekymring som jeg også har hørt mange andre af mine kolleger have nemlig at en

vil betyde at de rigtig mange danskere som har råd til det og for hvem det ikke vil føles som en voldsom ekstra byrde om end det

andre indkomstgrupper langt langt hårdere jeg tror ikke man vil se en så markant adfærdsregulering ud af

afgifter skaber en adfærdsændring

det vi gerne vil have vi har jo beregnet os frem til niveauet for den her afgift ud fra klimabelastningen på kød så det vi prøver er at lave en objektiv størrelse på afgiften som afspejler

at der ikke forventes en

men vi kan også se på de afgifter vi har i dag at er en verden til forskel på hvor markant de slår igennem alt efter hvilken type afgift det er

væsentligt forskellige implikationer jeg tror at rigtig mange vil

kødforbrug men man vil se en stor social

et af de flere argumenter jeg har listet op for hvorfor vi ikke kan

mere end hundrede årige historie har haft mange forskellige holdninger til

jeg sagtens se det positive

faktisk gøre at der var nogle danskere der slap lidt billigt når

administrative i det det er noget af det der tidligere har afholdt os fra

fuldstændig op om det jeg ved ikke om skatteministeriet har fundet en bedre måde

indrette det på i dag om det vil være praktisk muligt eller om det stadig væk vil være noget bureaukratisk bøvl det ved jeg ikke men principielt kan

om tankegangen men vi skal så også lige huske

bare frugt og grønt

uden for sæson og har kostet en formue i

heroppe fredag eftermiddag men saftsuseme tror jeg at vi skal lade være med at fru mette abildgaard men vi tager det stille og roligt fru mette abildgaard

komme tilbage fra en barselsorlov så vi bærer over med hinanden her

er fuldstændig rigtigt at aftrykket relativt set i forhold til kød det anerkender jeg fuldstændigt men når der også i i hele klimadebatten er fokus på at spise sæsonbetinget

man det jo også af klimahensyn men jeg er klar over at relativt i forhold til kød

og den store danske kødproduktion afsættes primært til eksport men vi har også et meget højt indenlandsk kødforbrug og ifølge fns fødevareorganisation

kød per indbygger i danmark

klimabelastning i vores kost

er knyttet til produktion og forbrug af kød og især kød fra drøvtyggere

afgiftsreform vi vil gerne

gennemgå vores forbrug vores

at identificere alle de steder hvor der er tilknyttet en meget høj klimabelastning og så vil vi se på hvordan vi kan dæmpe

det vil vi fordi klimakrisen er

det er ikke nok at få kigget på transporten og

i øvrigt meget bekymrede

og der kan vi bare se at at kødforbruget er en af

klimabelastning så har vi det her forslag

en videnskabelig beregning af

oksekød og derfor har vi foreslået det niveau for afgiften

jeg kan så se af debatten her i dag at der ikke er den store tilslutning

der kan være en pointe i at afgifter kan gå ind og kompensere for de eksternaliteter

altså det som markedet ikke kan se i prisen på et produkt det synes jeg er positivt

er et værktøj vi har brugt i danmark i rigtig mange år vi har det på på energiområdet som

sørger for at der bliver en god fordeling af

man vælger og det er også afgifterne man i den sammenhæng ofte bruger til at skubbe forbruget af energi fra en energiform over til en anden fordi den gamle energiform af

afgifter på tobak det er jo en af de stående diskussioner der kommer op jævnligt og rigtig mange partier her er med på at øge

på tobak det er

generelt fordi tobak er skadeligt

som man kan mærke på sundhedsniveauet i danmark og der vil jeg bare sige

så voldsomme effekter vi vil se af klimakrisen hvis ikke vi

den løst at

spørgsmålstegn ved den sociale slagside ved afgifter

måske lidt drillende sagt at

vil afgifter altid fungere på den måde fordi alle betaler

at den slags kompenserer vi i socialpolitikken og der har vi i

som er socialpolitiske og som vil give lavindkomstgrupperne

på at fortsætte med at spise kød men vi håber da på at man netop vil se den lidt højere kødpris som et signal til at måske skulle man købe mindre kød spise mindre kød stille og roligt skære ned på sit forbrug af kød

danskerne spiser rigtig meget kød

kød om dagen så

forstår at der er interesse for at diskutere emnet

flere partier har vist interesse for at kigge på en måde at få dæmpet

få dæmpet den høje produktion af kød vi har i dansk landbrug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

enhedslisten ønsker at man skal beskatte de danske medlemmer af europa parlamentet af deres såkaldte tillæg til generelle udgifter konkret foreslår enhedslisten at tillægget skal beskattes i det omfang det ikke kan dokumenteres at

er blevet anvendt til arbejdsrelaterede udgifter enhedslisten ønsker også at regeringen opretter et frivilligt nationalt register hvor de danske parlamentarikere kan dokumentere hvordan de har anvendt deres tillæg til generelle udgifter

de omkostninger der er forbundet med deres erhverv det kan for eksempel være til leje af kontor i medlemmets valgkreds

kontorudstyr og så videre jeg synes det er meget ærgerligt at spørgsmålet om tillæg til generelle udgifter bliver ved med at skygge

vigtige politiske arbejde som faktisk foregår til daglig i europa parlamentet og det er ærgerligt at emnet risikerer at trække fokus væk fra de mange store politiske spørgsmål som fortjener at blive drøftet forud for parlamentsvalget til maj da der er tale om offentlige midler bør der naturligvis være åbenhed om brugen af pengene det er i alles interesse det er samtidig klart

der skal løses af europa parlamentet selv på samme måde som parlamentet faktisk tidligere har formået at løse problemer vedrørende medlemmernes løn beskatning og rejsegodtgørelser

også positivt at europa parlamentet for nylig vedtog at der nu skal etableres en platform

frem for et kludetæppe af nationale registre og særordninger som enhedslisten lægger op til og som i øvrigt vil kræve at for mange administrative ressourcer og skabe endnu mere bureaukrati

arbejde videre med at finde en europæisk løsning for tillægget til generelle udgifter som skaber fuld åbenhed om brugen af midlerne til konkrete udgifter relateret til erhvervet i forhold til enhedslistens ønske om at pålægge regeringen at

til at tillægget undergives national indkomstbeskatning kan regeringen heller ikke støtte beslutningsforslaget det skyldes kort fortalt at en sådan national beskatning vil være i strid med eu retten hvilket eu domstolen allerede har fastslået skatteministeren har tilbage i oktober svaret på et næsten identisk spørgsmål i

et beslutningsforslag om i overensstemmelse med skatteministerens svar jeg oplyse at eu domstolen har fastslået at tillægget ikke kan undergives national indkomstbeskatning

at tillægget i sig selv er urimelig højt og at der dermed i virkeligheden er tale om et skjult vederlag ifølge eu domstolen har de nationale domstole ikke mulighed for at efterprøve det spørgsmål af hensyn til parlamentets autonomi ud fra de betragtninger kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget regeringen vil opfordre europa parlamentet til at fortsætte sit arbejde med at sikre fuld åbenhed om brugen af midlerne og at anvende de eksisterende muligheder for at fremlægge dokumentation

den første danske parlamentariker som lagde dokumentation frem

brug af de her midler inklusive samtlige bilag det er jo noget som man kunne følge op på jeg ved

fru rina ronja kari gør det til dels i hvert fald jeg står med et dokument her

der er blevet redegjort for omkostningsgodtgørelsen for rina ronja kari

meget generelle overskrifter fire fem forskellige linjer jeg ved ikke om der er fuld offentlig tilgængelighed til samtlige bilag der ligger neden under det her tal

interessant at se er at man

fru rina ronja karis side er i stand til næsten på kroner og

præcis det forbrug som man har mulighed for

være noget at beskatte af med de bemærkninger

op på det eksempel læg tallene frem

henvise til fru rina ronja kari men

der skulle være noget herre søren søndergaard enhedslisten værsgo

række embedsmænd til stede som kan forsyne udenrigsministeren med en meddelelse på sin teksttelefon og så kan udenrigsministeren jo gå op og dementere det udenrigsministeren lige har sagt men

det der bare er det afgørende her er at det her jo kun er et problem fordi det fortsætter altså det er jo kun et problem fordi det fortsætter

at dem der er aktive og laver et stykke arbejde får bidrag til det politiske arbejde fra eu parlamentet det

helt i orden det er det at muligheden eksisterer for at få en indtægt en anselig indtægt vi snakker

uden nogen former for dokumentation skattefrit

her diskussion skygger jo kun så længe det problem får lov

siger ministeren og det er så det der er mit egentlige ærinde at det her vil være en særregel en dansk særregel kan ministeren ikke lige oplyse om der hvad angår beskatning af danske mepers løn eksisterer en dansk særregel

vi er underlagt nøjagtig de samme betingelser

jo implicit i svaret der gælder de regler som der gælder jeg henviser til det svar som er kommet fra skatteministeren i forhold til det som er sagen i dag jeg ved ikke lige hvad det var jeg skulle dementere jeg går ud fra at

lægger tal frem

det forbrug man har mulighed for man bruger alle pengene

jeg er de regler der gælder omkring lønninger er særregler vi har i danmark der adskiller sig fra dem man har i andre eu lande så når det gælder

har man altså lave særregler men når det gælder de her blyantspenge

lovgivning som eksisterer og den lovgivning som eksisterer på eu området

så går vi i gang med ordførerrækken

dette beslutningsforslag i en lang række her frem mod europaparlamentsvalget

det principielle i

det er en kamp der skal tages i europa parlamentet og det er præsidiet i europa parlamentet der fastlægger de her regler

begynde at lovgive om

eller fastsætte de regler vi henholder os samtidig til et svar fra skatteministeren på spørgsmål nummer syv af tredje oktober to tusind og atten hvor skatteministeriet konkluderer at

ikke er hjemmel til den type forslag som enhedslisten foreslår her

beskatte de blyantspenge som bliver betragtet som en indtægt

der betragter blantspengene som en indtægt de bliver alene brugt til det kontorunderhold der er når det er sagt så

det ville være meget nemmere hvis man afholdt de administrative udgifter eller i hvert fald den langt overvejende

et parlament som det danske hvor der er fælles indkøb hvor der er fælles kontrol

gøre mange ting nemmere og jeg tror også det ville øge den folkelige legitimitet men vi kan ikke bakke op om enhedslistens

for et lovgrundlag i forhold til at

parlamentet lægger

plus lægger alle bilag frem og gør dem tilgængelige det er i hvert fald muligt for alle

som er tilgængeligt med tilhørende bilag

er på stående fod usikker på om det regnskab bliver lagt frem på en

om at få indsigt i og det får de som regel også

kenneth kristensen berth dansk folkeparti

fru formand og tak til enhedslisten for

dansk folkeparti finder det forkert at der udbetales penge til parlamentarikere som ikke beskattes

og i det omfang det sker i europa parlamentet hvor det

herre søren søndergaard netop gjorde opmærksom på

et meget meget stort beløb det understreger jo bare at europa parlamentet

på mange måder er præget af pengerigelighed

når de møder op og skriver sig under i den der bog som

deltager i et møde her på christiansborg arrangeret af folketinget så underskriver man sig også og modtager en diæt på de der to tusind to hundrede kroner det kan jo alt sammen summere op til rigtig mange penge og jeg tror at

at ganske mange danskere synes at det er

man skal modtage så mange penge

svare skat af dem

at man skal betale så vidt jeg forstår

altmodisch for nu at sige det som det er altså folketinget her kunne jo ikke rigtig fungere særlig godt hvis vi skulle have hver sin pc

it hotline når vi havde nogle problemer altså man bør gøre op med det her og så afskaffe alle de

de selvfølgelig bliver udstyret med en pc og at de får adgang til at

besøge en it hotline uden at skulle betale

noget rigtig pjat

også enige med enhedslisten derhen at der jo ikke er tale om med det her forslag at indføre en særregel som er anderledes end at

parlamentarikerne jo beskattes forskelligt fordi de beskattes

de regler som nu engang er gældende i deres

de danske europarlamentarikere betaler givetvis mere i skat end de fleste

jeg tror i øvrigt ikke at de lider nogen

have dem afholdt så er det jo absurd at man laver

er enormt vanskeligt at opnå indsigt i hvad de der penge bruges eller ikke bruges

ting som er opregnet i den der

ting som

parlamentet på en eller anden central måde afholdt i stedet for

firehundredetusind kroner så vi må sige at vi at vi

meget enige med enhedslisten i det her forslag vi så

at det var noget som europa parlamentet selv var i stand til at løse i stand til

det er der altså rigtig meget der tyder på

som om at når man når frem til målstregen

kolde fødder og så sker der ikke noget alligevel når det nu ikke er tilfældet jamen så synes vi sådan set at man bør gøre det som

ønsker med dette beslutningsforslag at de danske medlemmer af europa parlamentet skal beskattes af deres tillæg til generelle udgifter i det omfang det ikke kan dokumenteres at pengene er blevet brugt til arbejdsrelaterede udgifter danmark kan dog ikke beslutte dette jævnfør eu domstolens afgørelse forslagsstillerne fra enhedslisten ønsker derudover at regeringen opretter et nationalt register hvori de danske medlemmer kan dokumentere hvordan de har brugt deres tillæg dette ønske afspejler hvad europa parlamentet netop har vedtaget hvilket vi finder at være i det rigtige regi

ordfører som er herre henrik dahl liberal alliance

det i mange år

levede jeg professionelt af at være foredragsholder og det betød

firs årlige optrædener hvor jeg tit skulle være mange hundrede kilometer fra hvor jeg boede på det tidspunkt og selvfølgelig betalte jeg jo skat af mine

den afspejler jo de omkostninger jeg havde haft ved at komme fra min bopæl i københavn

hvis man var fuldstændig ligeglad med bureaukrati kunne man jo i teorien afskaffe blyantspengene og indføre et system hvor de penge man lagde ud inden for nogle regler

så blev refunderet og den refusion ville

var skattefri men nu har man i stedet for et ubureaukratisk system hvor man modtager et beløb til den type af udgifter man i andre sammenhænge får refunderet og det er så et beløb der ikke skal beskattes

det er jo klart at hvis blyantspengene var fuldstændig uproportionale så så de i realiteten var en del af lønnen

kunne man jo godt overveje at beskatte blyantspengene men så vidt

blyantspengene rent faktisk ikke uproportionale det var også det

ikke bakke op om forslaget tak for ordet

herre henrik dahls egen tilværelse som foredragsholder jeg synes bare retfærdigvis man må sige at den analogi ikke helt holder

tiden var sådan at man nærmest fik det betalt efter sine businessbilletter

det afregnes så blyantspengene går ikke til det det er bare sådan at folk ikke får en fornemmelse af

de her firehundredetusind kroner blandt andet går til til flybilletter for

administreret vores overheads på i folketinget som er betydelig

ved at lægge det ud individuelt men efter min opfattelse er overheads til kontorhold og i forbindelse med den type arbejde altså

en realitet det er noget som som alle løber ind i og de overheads mener jeg simpelt hen

det principielt er forkert at beskatte

er det eventuelle overskud som man ikke kan dokumentere at man har anvendt i overensstemmelse med de regler som nu engang er

har brugt på formålet og det synes jeg egentlig er fint

til eu systemet hvad jeg også ved at vores parlamentarikere

synes ikke man kan skyde forslaget ned på den konto

ind og jage storken ud og det er klart at

nogen mening § hundrede i serviceloven

en procent af aarhus kommunes sociale omkostninger og femten procent af deres administration og hvis man laver sådan et

alle mulige bilag tror jeg simpelt hen at det vil koste mange flere penge end det ubureaukratiske system man

det handler om hvor man befinder sig i samfundet jeg tror at de fleste skatteydere synes det er helt på månen at man kan få udbetalt firehundredetusind kroner skattefrit uden overhovedet at skulle gøre rede for

gøre rede for hvad man bruger firehundredetusind

forslag fra den daværende socialminister om at man § hundrede som dækker meromkostninger til handicappede kunne få et acontobeløb og så lade være med

at samle på bilag og få de her bilag stemplet og behandlet og gjort ved

der var enorme transaktionsomkostninger ved det syntes jeg var et fornuftigt ubureaukratisk forslag det blev skudt ned af enhedslistens ordfører som hellere ville have at de handicappede samlede på bilag og fik dem stemplet og gjort ved selv om det slugte en uproportionalt stor del af administrationsomkostningerne i forhold til hvor stort selve tilskuddet var så det er jo en politisk uenighed om hvorvidt man skal acceptere transaktionsomkostninger eller lade være

ja ja herre henrik dahl mener at det er helt i orden at man som politiker får firehundredetusind skattefrit

at skjule at han ikke rigtig er klar over hvad transaktionsomkostninger er for noget og at bureaukratisk vanvid ikke på nogen måde generer

når man hører spørgsmålene der kører til de ordførere der

før så må jeg indrømme at jeg bliver

alle dem der sidder i europa parlamentet tager

og køber ispinde eller andet for dem

nogle reelle omkostninger som folk får penge til at dække burde det være gennemsigtigt ja det gjorde det burde der være kontrol med det ja det synes jeg faktisk også der burde det har parlamentet så ikke kunnet blive enige med sig selv om men men mig bekendt

har man jo lavet et frivilligt register i parlamentet som det også er betegnet her at man skal lave i danmark og det synes jeg lige skal undersøges inden

igennem for hvis der allerede findes på europaparlamentsplan skal der jo ikke også etableres et lignende dansk register

burde det jo være sådan at der var de udgifter der var og hvis der var penge til overs skulle det selvfølgelig betales tilbage

ikke komme som en ekstra løn

alligevel har valgt at være positive over for det

der ikke er de regler der ikke har kunnet kommet på på europaparlamentsplan

kan man se på det nationalt som her i danmark og sige

kristensen berth sagde at dansk folkepartis medlemmer gjorde

betaler dem tilbage for det er jo ikke løn det er penge til udgifter

så synes jeg også det er værd at sige når man sidder og ser på listen

parlamentarikere som arbejder i et andet land har hele danmark som deres valgkreds og som skal rundt og lave ting i danmark og

det er da fornuftigt at et medlem af europa parlament ikke kun sidder hjemme i sin lejlighed i danmark og så er til møde i bruxelles eller strasbourg

også kan være ude i danmark og holde de møder der skal holdes have den kontakt til vælgerne og netop skabe den sammenhæng

så kunne man godt indrette det på andre måder ja

gennemsigtighed i så man aflagde regnskab og selvfølgelig

betalte overskydende penge tilbage sådan er det ikke så

forslaget her om at der skal betales

synes vi egentlig er ganske fornuftigt dersom det bliver trukket ud som løn men allerhelst bør det

til parlamentet hvor pengene kommer fra

venstre er fraværende

vigtigt at få sagt at blyantspenge ikke

penge man får til at købe kuglepenne og blyanter for

på sit skrivebord eller papir og clips og den slags der er tale om

af deres virksomhed som som politikere

man bør have jeg tror de fleste er enige om at der er det som herre henrik dahl kaldte overhead

har et overhead på vores arbejde det får vi et omkostningstillæg til

er sådan forholdsvis rigeligt

for visse er det i hvert fald det er det er ganske mange penge og der er derfor en løbende debat om hvorvidt man skal gøre rede for brugen af de penge

at der skal gøres rede for det der skal være transparens i forhold til at man kan se at pengene faktisk bliver brugt efter efter formålet det er jo helt reelt at man har brug

parlamentet og jeg er helt enig med dem der siger at det

der man bør løse det her problem og den diskussion foregår jo også løbende dernede

det her forslag og og jeg vil

vi støtter det fordi det

et eller andet tillæg til det men

eu parlamentsproblem som jo ikke bare omhandler danske

mange forskellige måder hvis vi skal bruge det udtryk så jeg er tilhænger af at vi virkelig får sagt til

sammen dernede og få nogle ordentlige regler for

i det omfang det bliver nødvendigt

diskuterer en beskatning som enhedslisten foreslår

jeg er glad for at jeg kunne bidrage til at udvide ordførerens ordforråd med udtrykket overheads men det er nu ikke derfor jeg har bedt om ordet det er mere for at forstå sfs

et beløb som blyantspenge som

sf virkelig havde

det skal kørepenge da

det omfang man kan dokumentere udgifter som ligger inden for reglerne om man så må sige skal det ikke beskattes

det som ligger ud over

fra nu kender jeg ikke de præcise regler for blyantspenge i eu parlamentet men jeg vil ud fra at transport

tilfælde er hele danmark vil være omfattet af brugen af pengene

hvis man skal til et møde er overnatning omfattet af pengene så de bliver jo ikke beskattet det er det som ligger ud over

den regelbundne brug af de pågældende penge som kan karakteriseres som indkomst men jeg

når man kommer til årets afslutning men jeg

in for vores eu ordfører merete scheelsbeck der desværre ikke havde mulighed for at være til stede

den vil jeg ikke gå ind i men vil forholde mig lidt mere konkret til det beslutningsforslag som drøftes her i dag i det beslutningsforslag er der to centrale

undergives en national indkomstbeskatning hvis de vel at mærke ikke anvendes til de her relevante formål apropos den meningsudveksling der var

domstolens regler og at der arbejdes på en europæisk

nok om det element det andet element er det her med et frivilligt nationalt register og der er jeg blevet oplyst at det

hvis man gør det så man kan sikre den transparens

helt afgørende for borgernes tillid til den måde eu midler

udenrigsministeren ganske rigtigt var inde på en enorm skam hvis det skygger for det meget gode arbejde der gøres i europa parlamentet at der er en mistænkeliggørelse i forhold til det her og der synes jeg også at alternativets ordfører herre rasmus nordqvist havde en god pointe i at vi

bemærkninger gav mig anledning til ligesom at prøve

karakteriseret af pengerigelighed eller

det synes jeg man bliver en lillebitte smule forvirret over når man hører fru mette abildgaards indlæg altså personligt

personligt må jeg også bare sige at det at modtage diæter på to tusind to hundrede kroner skattefrit hver gang man møder

ganske mange penge hvis man anslår at

er det ikke mange penge

til rådighed for det arbejde de udfører det er mit indtryk at det i høj grad sker der er mange penge i eu systemet og der er desværre også eksempler på

meningen i eu systemet og det må vi jo bekæmpe i fællesskab

forslagsstillerne herre søren søndergaard enhedslisten værsgo

intet imod at man er uenig i det

læst forslaget før man heftigt kritiserer det det her forslag handler jo ikke om at beskatte blyantspenge

fremgår fuldstændig klart af forslaget at blyantspengene ikke skal beskattes det er de penge der er i overskud når folk har brugt overheadet for at bruge herre henrik dahls ord

og overhead er i øvrigt et fuldstændig forkert ord for der

man har til lidt fri afbenyttelse

nogle meget veldefinerede udgifter som blyantspengene skal

krav om noget regnskab

betalt tilbage det er en lump sum værsgo firehundredetusind

uden nogen kontrol

er udgangspunktet og det kan man synes er rimeligt og det kan man synes er urimeligt tja

sammenholder det med de andre forhold som

eu parlamentarikere fra danmark har selvfølgelig rejsen frem og tilbage inklusive hvis man tager fra bruxelles til jylland det er ikke specielt til ens bopæl det kan være hvor som helst

betaler eu parlament at man tager til madrid og holder møde derudover

betalt taxaer frem og tilbage

som jo er det der er formålet med det der

jeg tror det er ethundrede og femtentusind

om måneden man får til at ansætte folk hvilket jeg også synes er helt rimeligt

se på tingene i venezuela for eksempel og

der en særlig sum penge om året jeg kan bruge til at tage en tur

undersøge tingene og komme tilbage igen og aflevere flybilletten og få den dækket

her veldefinerede opgaver for eksempel

til blyanter eller til bestemte kampagneformål der er nogle meget meget meget veldefinerede ting som de kan bruges til og det er fuldstændig rigtigt

som tager deres arbejde alvorligt og dem er der en del af

kan putte firehundredetusind kroner skattefrit lige ned i lommen

er en meget bureaukratisk ordning

eller hvis man lejer et kontor så gemmer en kvittering på lejekontrakten

i en mappe er det meget bureaukratisk nej

med på møderne udenrigsministeren kan bare henvende sig og så får han den at se

for alt hvad hun bruger penge til er sat ind den er præsenteret for pressen flere gange og den er fuldstændig tilgængelig fuldstændig tilgængelig og det

køber en af de ydelser der er underlagt

hvis man ikke vil og så må man spørge hvorfor vil man ikke der må jeg sige til

den seksogtyvende maj får mulighed for ved selvsyn at se hvordan

nogen hårdtarbejdende politikere det er jo ikke noget der kommer til at begrænse nogen i at gøre noget der handler om det politiske arbejde ikke en

for de kan jo bare fremlægge bilag for det det kommer kun til at gå ud over dem som vælger at bruge deres blyantspenge

er jo fremlagt for en måned siden

som ikke indebærer oprettelsen af et register

altså det er et sted hvor folk der ønsker det

kan gå hen og fremlægge deres ting men der er ingen forpligtigelse i forhold til dem der udbetaler pengene

det er jo rigtig godt at det pres der har været har slået igennem der men den anden del

de ikke kan samle dokumentation for

det er forhindret af eu domstolen vil jeg sætte spørgsmålstegn ved

en domstolsafgørelse

at der ikke må være tale om urimelig høje godtgørelsesbeløb således at det er et skjult vederlag jeg vil sige hvis vi har personer

år efter år modtager firehundredetusind kroner skattefrit

skjult vederlag men det er jo en sag man kan afprøve

hvor vi ønsker det afprøvet der er andre der ikke ønsker det afprøvet

det er så helt i orden

havde et fortrinligt samarbejde

var fra sydtyskland og hun var tysk konservativ

og vores samarbejde var i budgetkontroludvalget

for at afdække svindel og svig og misbrug af penge

illustrere at eu var en stor maskine hvor det ikke kunne lade sig gøre at få en effektiv kontrol og der heller ikke var

hun gjorde det ud fra et ønske om at vise at man ved at få de her kontrolmekanismer igennem og undgå den her svindel og svig kunne gøre eu appetitligt for folk og

var vejen frem ud fra forskellige synspunkter arbejdede vi for nøjagtig det samme vi opfordrer det her folketing til med de forskellige udgangspunkter vi måtte have at arbejde for den størst mulige budgetkontrol med eus midler

kan jo så forfølge det mål vi har

der ikke er en bredere opbakning til det især fordi vi ved at det når vi kommer frem til valgkampen om ganske få måneder ligesom ved den tidligere valgkamp og

noget der er betalt af blyantspengene selvfølgelig skal man ikke kunne det vil der blive sagt

at flertallet af de danske eu

bilagene for de penge de bruger

skattefri kroner de får om året det synes vi

jeg vil bare spørge herre søren søndergaard om herre søren

nu har vi i dag talt meget om de her firehundredetusind

men jeg synes altså også det er højst relevant

det være muligt at trække i størrelsesordenen halvfjerdstusind femoghalvfjerdstusind skattefri kroner ud på månedsbasis som europaparlamentariker her tænker jeg på de toogtredivetusinde og nihundrede

en del af de her blyantspenge og så

at hvis man har de her tyve arbejdsdage og får skrevet

så kan trække halvfjerdstusind

laver et stort arbejde og

er der også brodne kar der udnytter det vi har jo selv haft en sag i danmark hvor en

en diæt om morgenen og derefter tog ud i lufthavnen og tog hjem til danmark

for den dag hvilket må siges at være

ske igen dengang stod pultene hvor man

i ankomsthallen hvor alle kunne komme inklusive fotografer

man flyttede de pågældende pulte ind i nogle lokaler der er lukkede og hvor kun

den lemfældighed i forhold til hvordan man

så så frister man svage sjæle og det

handicappede som er visiteret til

efter servicelovens § hundrede ikke kan få et a conto beløb og det er enhedslisten hvis ikke enhedslisten havde nedlagt veto imod det

ville de her her stakkels mennesker som i forvejen har det svært få et a conto beløb og så kunne de så få anskaffet de hjælpemidler som de er

så nu er der orden i sagerne nu skal der afleveres bilag for alt hvad man køber og der skal sidde nogen og kontrollere alle de her bilag og transaktionsomkostningerne ved at gøre det er enormt store

hvem det går ud over at man skal have meget stort bureaukratisk besvær

et a conto beløb på firehundredetusind kroner om året for at stå til

for arbejdsmarkedet og lade være med at kontrollere dem jeg ved ikke om det er herre henrik dahls

der er jo ingen handicappede der får firehundredetusind

uden at skulle aflægge dokumentation for dem

forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget

til europaudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

vedtaget